forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v seks og halvtreds af jens henrik thulesen dahl

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fem og halvtreds af lotte rod

mette reissmann

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse

om forslag til vedtagelse nummer v otte og halvtreds af simon kollerup

til den her nedsættelse af afgiften på forsikringer af

jeg synes det kunne være rigtig rart hvis

s kunne stoppe med at føre kampagne mod den politik som de så til sidst vælger

dæmoniserer politik de selv vælger at stemme for jeg har fundet et par citater som jeg synes er relevante at læse op

det er liberal alliances gave til fritz og poul segmentet med dyre både i vedbæk skovshoved og rungsted

bjarne lausten på de foregående finanslove har prioriteringerne været helt ved siden af skiven

bilafgifterne på ikkeklimavenlige biler og nu på

der er en lang række af den type citater og nu stemmer socialdemokratiet for

skønt og fair hvis alle de socialdemokrater der ude at kritisere det her nu går på twitter og siger vi stemmer for fordi vi

det må jo være grunden til at man stemmer for tak skal i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

er skiftet ud og om vi er på plads på den forreste række vi venter lige

til torsdag den enogtredivete januar

presser danskerne til at ændre levevis og adfærd og rette ind af hensyn til

danmark fortsat er presset på grund af især den muslimske indvandring men også på grund af indvandringen som helhed det er vigtigt at vi herinde viser at vi tager danskernes

bekymringer alvorligt der er store problemer i vores skoler og daginstitutioner og det relaterer sig også til den indvandring som der har været og som der stadig væk er i et vist omfang til danmark

er også problemer med kriminalitet og ekstreme grupperinger i samfundet der er danskere som

føler sig fremmede i deres eget land og det er selvfølgelig uholdbart og det skal vi tage alvorligt og det er i al sin enkelthed det der er baggrunden

det sige at være dansk hvilke værdier gemmer der sig i de traditioner og den kultur som er vores og hvordan vil det se ud i fremtiden det er klogt at tænke over både for nye og for gamle danskere og debatten er jo heller ikke ny i år er det otte hundrede år siden at dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra fra himlen dengang så danmark noget anderledes ud

i dag kultur værdier og traditioner er jo ikke statiske de forandrer sig som alt andet for cirka hundrede år siden skulle man for eksempel være fem og tredive år gammel for at stemme til landstinget

i skolen måtte man slå børnene

det er ikke en dansk værdi i dag at slå børn det var det åbenbart engang ting forandrer sig over tid jeg kan huske da jeg selv gik i skole og ibrahim kom ind i klassen efter sommerferien som den første og den eneste med udenlandsk baggrund

gik i gymnasiet var der i hele danmark omkring halvtredstusind mennesker med ikkevestlig baggrund i dag er

et tal tæt på en halv million så på en generation er vores land forandret og det udfordrer os og det skal vi diskutere det skal vi handle på

også nødt til at gøre det med afsæt i hvad der er en realitet nemlig at vi ikke kan skrue tiden tilbage vi står hvor vi står vi er nødt til at tage den herfra finde ud af det sammen både gamle og nye danskere

jo mere end det det er også et fællesskab det bliver tydeligt for mig det blev det så sent som i går aftes da jeg var til

kim larsen mens alle andre var på

verdensmestre jeg var på hans gamle seminarium som i dag er københavns professionshøjskole kim larsen samlede danskerne på tværs af generationer bopæl job og baggrund han ramte noget i os alle ikke kun gennem

væremåde jordnær og og uimponeret skarpsindig

var kim larsen jo eksponent for frisind friheden til at være den man er sammen med andre og for mig er det en særlig værdifuld del af vores fællesskab

fællesskab skal der være plads til forskellighed plads til at kunne rumme mangfoldigheden den enkelte som han eller hun er men men frisind er omvendt jo ikke det samme som holdningsløshed et rigtigt fællesskab har også sine grænser og spørgsmålet er hvor

de grænser og den debat

mellem rummelighed og hvor vi sætter grænsen er vigtig til alle tider og jo ikke mindst i en tid hvor meget er under opbrud en del af det opbruddet skyldes jo at vi igennem årene har åbnet vores dør for tusindvis af mennesker på flugt åbnet vores dør af et godt hjerte og vel også med en eller anden har det vist sig over tiden naiv tro på at alle der kom hertil ville os så meget at de også ville tage vores værdier til sig opsøge og blive en del af

danske fællesskab så simpelt er det ikke det ved vi nu og det er en lære der er gået noget langsommere

med et udgangspunkt som var alt for fjernt kulturelt og værdimæssigt og det har presset vores danske fællesskab og sådan kan det ikke fortsætte her er en er en grænse antal betyder noget det er vi mange der har ment meget meget længe

flere ind end vi kan rumme det er derfor at regeringen fører en en stram og konsekvent udlændingepolitik jeg ved godt at der er mange også her i salen der synes det er for hårdt men jeg tror også at der er mange der deler min bekymring for danmark og en ting kan vi i hvert fald slå fast regeringens politik virker eus indsats har betydet at tilstrømningen til europa er voldsomt reduceret

men danmarks politik har betydet at flygtninge nu også går uden om danmark når de skal vælge land vi er gået fra at være da den her regering trådte til det femte mest attraktive asylland i europa til nu at være det sekstente mest attraktive når man sætter antallet af asylansøgere i forhold

ikke nogen tilfældighed det er et udtryk for at der har været ført en politik som har sat en grænse i de sidste to år har vi derfor også haft det laveste asyltal

i danmark selvfølgelig skal de det men i vores verden

ikke en invitation til at flytte ind permanent og derfor skal krigsflygtninge hjem igen når forholdene tillader det tilbage til deres land hjælpe med at bygge det op

set også en moralsk forpligtelse

sammen med dansk folkeparti har vi gjort det princip endnu mere klart og endnu mere tydeligt så vi nu giver opholdstilladelser med henblik på midlertidigt ophold ud fra en tanke om at midlertidigt betyder

jeg ved godt at det som sådan ligger uden for danmarks indflydelse om krige ude i verden ophører eller om regeringer vælter i de lande hvor flygtninge kommer fra men det ligger inden for vores eget beslutningsrum at sige at hvis betingelserne for opholdstilladelse ikke længere er til stede så skal opholdstilladelsen inddrages hurtigst muligt og den pågældende skal rejse ud af danmark og tilbage til sit hjemland

til gengæld skal man så yde sit til fællesskabet mens man er her det siger sig selv

skal selvfølgelig integreres ordentligt have uddannelse arbejde tage ansvar for sig selv og sine bidrage til fællesskabet

det gør de fleste da heldigvis også

at rigtig mange med udenlandsk baggrund arbejder betaler deres skat opdrager deres børn til ansvarlighed blandt andet til at tage en uddannelse at flere og flere får en uddannelse kommer i beskæftigelse andelen af flygtninge og familiesammenførte som er i job efter tre år i danmark er steget fra hver femte til op imod halvdelen altså noget nær fordoblet i den her regerings levetid det styrker integration og sammenhængskraft

heller ikke sket af sig selv

to tusind og seksten som en trædesten til arbejdsmarkedet for mange og som betyder at man nemmere får kendskab til dansk til kultur til vores værdisæt til vores måde at tænke på til arbejdsmarkedet og det er godt

set godt uanset hvor ens fremtid ligger

en ting er dog helt sikker apropos det

ghetto vi skal nedbryde de parallelsamfund som er med til at splitte danmark områder hvor alt for mange mennesker med samme problemer klumper sig sammen hvor alt for få voksne står op om morgenen og går på arbejde hvor kvinder regnes for mindre værd end mænd hvor unge ikke må gifte sig med den de elsker og hvor danmark ikke er danmark her går en grænse her stopper rummeligheden den udvikling skal vendes og det er ved at være sidste

en samlet strategi med det mål at forebygge og nedbryde

det er lykkedes at samle et bredt flertal

kvittere for bag markante og målrettede initiativer tyve i alt og vi har sat det ambitiøse mål at der ikke skal være én ghetto tilbage i to tusind og tredive

stedet skal vi omdanne de her boligområder til almindelige bydele og det kræver gennemgribende ændringer af boligmassen og så skal vi have en langt mere håndfast styring med hvem der skal bo i de udsatte boligområder børnene skal i daginstitution fra en tidlig alder og vi skal styrke myndighedernes position i de her boligområder

det er sund fornuft til gavn for alle

så vi skal bryde parallelsamfund ned og vi skal være insisterende på at man gør sig til en del af vores fællesskab når man skal være her permanent

og det er hverken

fornuftigt eller gavnligt at lukke danmark for mennesker som kan og vil bidrage til vores land og derfor har regeringen fortsat det synspunkt at det skal være muligt for danske virksomheder at kunne ansætte de medarbejdere de har brug for også hvis de skal et stykke ud i verden forudsat selvfølgelig at det sker på ordentlige vilkår og i respekt for den danske model og at man er her så længe man har et arbejde og derfor er det trist

i virkeligheden synes jeg forveksler den her værdidebat

med en bremse på danske virksomheders muligheder for at få besat ledige stillinger

den konsekvens at virksomheder går glip af ordrer

og bedre velfærd og derfor ærgrer det mig

at et flertal i folketinget fører den linje man fører her

rummeligheden og frisindet og forståelsen har trange vilkår

vi skal kunne genkende danmark også i fremtiden og for mig er frihed frisind og fællesskab uløseligt forbundet med det bedste ved danmark det skal vi

ved at hylde mangfoldigheden men også ved at turde sætte grænser for rummeligheden

mellem fasthed og hårdhed og lukkethed danmark skal være lukket for dem der ikke

en åben nation

det mener vi jo også i dansk folkeparti

jo helt med på at antallet er faldet og det er godt det er et samarbejde mellem regeringen

folkeparti der ligger til grund for det men spørgsmålet er er det regeringens ambition at antallet der kommer hertil skal reduceres

det var det ene det andet spørgsmål er anerkender statsministeren at der er danskere som føler sig fremmede i deres eget land

så håndtere det fremadrettet altså den utryghed og de bekymringer som der er mange danskere der har eksempelvis i forhold til befolkningsudviklingen

kommer og søger asyl med en tredjeverdensbaggrund

en ambition om at det tal skal nedbringes for så vidt angår dem der kommer spontant

det kræver at vi opruster det europæiske samarbejde noget mere end vi

jo nærmere end vi har været det før

det tal vi nu i fællesskab har fået bragt ned både i

til et niveau der er det laveste i ti år det burde ideelt set komme ned på nul fordi adgangen

være den spontane vej op gennem hele europa det burde være på invitation derfor er min ambition jo at vi

her område kunne vende tilbage til

kunne have et system hvor dem der kom og fik flygtningestatus i danmark kom fordi de var kvoteflygtninge det ville i øvrigt også gøre integration og alt mulig andet lettere det er derfor at man blandt andet i canada måske har en lidt anden profil end vi har fordi man har en geografi der ligesom sikrer en imod alt for mange spontane asylansøgere og

mulighed for at tage ned i lejrene og også se på folks

fælleseuropæiske løsninger det

dem som allerede er her med mange

vi har rost i radikale venstre talt om at vi er sammen om danmark det handler ikke om hudfarve ikke om religion det handler om at vælge danmark

lignende ord her i indledningen

hundrede og elleve lovændringer

tekniske ændring det er at tage ordet integration ud

verden til forskel på om man kommer til danmark

forfulgt på baggrund af en katastrofe eller en krig

med det afsæt at man har brug for et midlertidigt helle indtil der forhåbentlig er så meget orden i det land man kommer fra at man kan vende hjem

danske jødiske flygtninge flygtninge

krigen og kom tilbage bagefter så skal man ikke integreres altså så skal man ikke assimileres så skal man ikke forvandles til indvandrer så skal man være en del af fællesskabet mens man er her man skal arbejde man må gerne lære vores sprog og det er der intet i det vi har aftalt før jul der ændrer tværtimod det holder vi

fast ved men udgangspunktet man skal hjem igen så er der folk der kommer her fordi de skal være her permanent det kan være nogle der har giftet

danmark altså med en anden nationalitet de skal de skal være her de bliver danskere de bliver indvandrere de ender op med at få pas og stemmeret og de skal integreres og skal vi bruge ordene rigtigt og jeg synes ikke der er nogen modsætning mellem de

det er jeg jo helt enig med statsministeren i at

signalere til de nye danskere der kommer at de skal

et lovindgreb som hedder at man skal give hånd når man

dansk statsborger eller at man ikke må gå med burka eller at man skal

sine børn i vuggestue når de er en år hvis man bor i særlige områder

sjovt at man kompromitterer frisindet i frisindets navn

hvis du spørger mig min udlægning af det og det er jo interessant så mit spørgsmål til statsministeren bliver hvem er det der skal bestemme hvor grænsen går for hvornår vi må begynde at lave

lovindgreb som så skal bestemme hvor grænsen for frisindet går er det den til enhver tid siddende statsminister er det integrationsministeren er det dansk

hvis ikke frihedsrettighederne ligger under

vi jo aldrig sikre på hvor de er henne så kan de jo bevæge sig frit alt efter det politiske politiske flertal i

til enhver tid siddende folketing så hvem bestemmer

dansk værdi at vi bekender os til demokratiet så synes jeg altså at det bliver for forsimplet

have den her definition på frisind hvor det nærmest er sådan ligegyldighed eller at alt er lige gyldigt det er jo det der gør det svært og når

ærlig at sige at hele det der sæt af individuelle menneskerettigheder der er vokset op oven på anden verdenskrig

til den måde at tænke individuelle menneskerettigheder på altså der findes lande derude hvor der er en ideologi eller hvor religion står over verdslighed eller der er et andet samspil mellem religion og verdslighed der gør at det knager i forhold til de rettigheder som vi betragter som universelle individuelle menneskerettigheder derfor kan det ikke nytte noget at vi har har

det der romantiske livssyn der hedder at alt kan være lige gyldigt det er det ikke det danske samfund hviler et eller andet sted på en slags uskreven samfundskontrakt som som altså bygger på at vi som borgere bekender os

udstrækning til et værdisæt som vi har i fællesskab og det er ikke bare lovgivet det er vokset frem og hvis vi får en forandring af vores befolkningssammensætning accelereret og for mange vender ryggen til det værdisæt

som vi ellers har for korte bemærkninger

værdikampen vil fortsætte jeg vil tillade mig

fremhæve en række af årets værdimæssige højdepunkter set med

en nødvendig lov der allerede har udløst en række sigtelser og bøder udlændinge der vil være danske statsborgere skal nu give hånd til en dansk myndighedsperson og det er nødvendigt fordi det understreger at dansk kultur og danske omgangsformer er noget som man som en selvfølgelighed skal acceptere hvis man ønsker at være en del af fællesskabet det er helt rimeligt det burde sådan set ikke være nødvendigt med lovgivning i forhold til

nogle ting men det er det desværre

konkret sejr og et skridt i den rigtige retning da marokkaneren said mansour blev udvist til marokko og sendt hjem men det var også en vigtig symbolsejr i kampen mod islamisterne said mansour var og er vel stadig væk forbillede for mange herboende islamister

eget store forbillede hvis man hører på det han siger var jo sådan set osama bin laden

at vi siger at hertillands hilser man ordentligt på hinanden ved at give hånd ja det er alt sammen vigtige signaler til de mest ekstreme islamistiske grupperinger i landet og man skal ikke tage fejl af at de

vi siger til dem i er ikke velkomne og i vil tabe kulturkampen dels fordi dansk folkeparti og forhåbentlig også andre vil blive ved med at vedtage lovgivning som målrettet går efter de mest ekstreme kræfter inden for islam

fordi vi forhåbentlig snart får gang i flere hjemsendelser og så også det tror jeg fald på fordi flere med indvandrerbaggrund vil acceptere vores krav og ønske om at for at blive dansk skal man også agere dansk ved blandt andet at tage dansk kultur vores værdier og vores traditioner til sig og gøre dem til sine egne værdier og traditioner

said mansour og generelt i forhold til hjemsendelser sender vi heldigvis løbende folk ud og det skal vi have mere af det handler som sagt om værdier men det handler også om økonomi en opgørelse fra finansministeriet

danmark kan spare millioner af kroner for hver udlænding der rejser hjem derfor er det nye paradigmeskift den nye hjemsendelsespolitik som er vedtaget i forbindelse med finanslovsaftalen et nødvendigt redskab og tak for

god aftale til regeringen og statsministeren

finanslovsaftalen udløste et nyt udrejsecenter på øen lindholm det er et konkret tiltag som gør at vi får mere styr på udviste og uønskede udlændinge indtil de kan hjemsendes

også værdimæssigt et vigtigt signal for med beslutningen om at sende uønskede og kriminelle udlændinge herunder udlændinge som eksempelvis har kæmpet for islamisk stat ud på en ø siger vi endnu en gang at vi gider jer ikke vi ønsker at isolere jer fra resten af samfundet indtil den dag hvor i kan vende hjem i bliver ikke

med fare for at blive misforstået vil jeg sige at vores fællesskab

lukket fællesskab det er ikke åbent for alle man kan godt komme ind på visse betingelser men det kræver en gyldig adgangsbillet og kommer man ind

er det det samme som at takke nej til at være en del

om at mene sådan bør det være men sådan er det desværre langtfra

til et nyt regeringssamarbejde med de radikale hvor det igen vil være de radikale der får lov til at bestemme til stor skade

selvfølgelig skal passe på vores grænser det har også en værdi

tusind og femten og nu kommer der jo snart et nyt gjorde et af regeringspartierne lidt nar ad grænsekontrollen jeg tror det var

som havde en annonce hvor der var en grænsebom på frøslev mose mellem danmark og tyskland og

noget at have grænsekontrol og nu roser selv samme parti jo grænsekontrollen og fremhæver resultaterne man må sige at

selv venstrefolk kan blive klogere

et slogan man kan låne til valgkampen hvis det er man

værdikampen er

og den vil fortsætte også efter et

folketingsvalg der er ikke tid nok til at komme ind på de mange aspekter i kultur og værdikampen tiden går det gør tid jo

for os i dansk folkeparti handler værdikampen også om dansk selvstændighed og retten til at bestemme vores egen udlændingepolitik så er der et forslag til vedtagelse

og det er på vegne af dansk folkeparti

det er folketingets opfattelse at en restriktiv indvandringspolitik er nødvendig for at værne om danske værdier folketinget bemærker at det er vigtigt at bevare dansk kultur

og arbejdet med at forhindre visse udenlandske pengedonationer til religiøse formål i danmark er vigtige dele af arbejdet folketinget opfordrer til at der i forlængelse heraf vedtages et forbud

at bære religiøs hovedbeklædning i grundskoler der finansieres af det offentlige

og i forlængelse heraf i særlig grad at være opmærksom på de mulige negative konsekvenser af afgørelsen ved eu domstolen

om familiesammenføring og tyrkiske statsborgere folketinget opfordrer ligeledes regeringen til at styrke hjemsendelsen af flygtninge i overensstemmelse med finanslovsaftalen samt sikre at der hurtigst muligt etableres et asylstop således at asylansøgere afvises ved de danske grænser

kan vel ikke misforstås et lukket fællesskab er vel et lukket fællesskab

hvordan dansk folkeparti igen og igen bryster sig af at kristendommen er er kulturbærende i danmark og vigtig for danmark

vi er bygget på men hvis der er noget som kristendommen på ingen måde står for

det da et lukket fællesskab de klassiske kristne værdier er da i den grad åbne for omverdenen hele historien om

den barmhjertige samaritaner som vi sikkert alle sammen kender næstekærlighedsbudskabet

sin politik op på de kristne værdier når man i den grad lukker sig om sig selv og

nogen som helst tvivl om så det er jo en del af det som udgør grundstammen i det danske fællesskab

jo også nødt til at kigge på hvem det er der kommer ind

har en indvandring hvor der kommer mennesker fra lande og kulturer som ligger langt væk

et grundlæggende anderledes syn på hvordan et samfund skal være indrettet bliver man nødt til at have fokus på

undergraver man jo faktisk det fundament som danmark hviler på

nogle mennesker ind i danmark det har vi allerede set

kvinders status og position i samfundet hvad er synet på eksempelvis

har et lukket samfund på den måde at vi har ret og pligt til at sortere hvem det er der kommer ind i danmark det bliver vi ganske

hele åndsfrihedstankegangen men lad det ligge jeg havde det andet spørgsmål ja

det da også en klassisk dansk værdi hvis man kan kalde det det

hilse på men det der ikke er

er at man begynder at lovgive om noget ved lov når man er uenig i holdningerne vi har altid i danmark bekæmpet holdninger med ord

styrken ved det danske demokrati at hvis der er nogen der gør noget som vi ikke er enige i så bekæmper vi dem med ord vi udfordrer dem på ord og argumenter vi lovgiver ikke om

på nørrebro og i odense og andre steder i danmark at imens der var en masse mennesker der talte om det og forsøgte at argumentere imod de islamistiske grupperinger

tid på det så voksede og voksede de bare fordi man ikke håndterede problemerne og

mennesker eksempelvis hizb ut tahrir eller folk der vælger

med argumenter

tidspunkt må man jo konstatere og gøre op med sig selv

så accepterer vi bare nogle mennesker vi ikke kan nå eller ønsker vi at gå skridtet videre og også bruge lovgivning som lovgivere der er vi jo så nået frem til det sidste i dansk folkeparti og så er der så nogle andre

baggrund i danmark da statsministeren gik i gymnasiet og at antallet i dag er tidoblet på én generation er vores land forandret sagde statsministeren hvorefter han så ind i kameraet og fortsatte men vi kan ikke rulle tiden tilbage vi må tage den herfra finde sammen og finde ud af det sammen det er jeg faktisk hundrede procent enig i det gode spørgsmål er blot finde sammen om hvad ingen af os kræver jo at muslimer skal spise svinekød eller konvertere til kristendommen men hvad kan vi

med rimelighed forvente af hinanden hertillands når vi nu er enige om at tolerance og ligegyldighed ikke er det samme forleden skrev jeg i dagbladet politiken at jeg blev bekymret da jeg mødte et par unge teenagere med udenlandsk baggrund der ikke havde hørt om kim larsens død flere dage efter at det

flere skal man nødvendigvis elske kim larsen for at blive dansk spørger nogle se svaret er naturligvis nej

min oplevelse til at beskrive en mere generel tendens i samfundet som jeg synes bør interessere os nemlig at vi er fælles om stadig mindre i danmark vi bor stadig mere

det gælder både socialt og etnisk vores børn går i stadig mindre grad på skoler og

hinanden vi får i stadig mindre grad vores nyheder fra de samme medier og ved sidste folketingsvalg så vi den mest polariserede stemmeafgivning i al den tid jeg i hvert fald kan huske på nørrebro fik alternativet atten procent af stemmerne mens dansk folkeparti fik fem procent i aabenraakredsen fik dansk folkeparti to og tredive

vores bopæl uddannelsesbaggrund beskæftigelse og kulturelle baggrund betyder stadig mere for vores politiske

gør mig faktisk bekymret for sammenhængskraften i danmark og jeg synes det har været beskæmmende at se hvordan så mange debattører meningsdannere journalister og politikere latterliggør den her udfordring for vores samfund

jo let nok hvis man har sit på det tørre men hvis man har brug for en velfærdsstat

man bekymre sig om at fællesskabet i danmark har fået det sværere hvis vi skal opretholde et samfund hvor vi omfordeler forholdsvis meget af samfundets samlede indkomst så er borgerne nødt til at være i samme båd have følelsen af det vi skal ikke blot være statsborgere men også medborgere vores fællesskab skal altså ikke bare være juridisk men også kulturelt funderet

være noget der binder den unge akademiker fra vesterbro sammen med en industriarbejder fra aabenraa noget der binder de teenagedrenge med udenlandsk baggrund jeg mødte

en pensioneret fiskerkone i thisted her fra christiansborg

vi understøtte det her med en fælles folkeskole og med god public service og meget andet lovgivning men den stærkeste samhørighed skabes når vi frivilligt mødes på kryds og tværs omkring noget af det vi er fælles om det er vist mozart der har sagt at musik er det der sker mellem tonerne et samfund er det der sker mellem paragrafferne vi kan ikke lovgive om at peters forældre vasker trøjerne for drengenes fodboldhold inden næste kamp og

ikke beslutte at mohammeds mor er med til at planlægge luciaoptoget i børnehaven

ikke forlange at hver eneste borger skal kende til kim larsens død men vi bør være bekymrede når det trækker i den modsatte retning det synspunkt vil jeg fastholde og det er på den baggrund at vi fra socialdemokratiets side valgte at følge op på statsministerens nytårstale ved at formulere fire konkrete forventninger vi bør have til hinanden for det første

vi alle anstrenge os for at kunne tale dansk det er en stor styrke for danmark at så mange medborgere taler polsk og arabisk og engelsk og tyrkisk og alt muligt andet men det er en svaghed hvis

også tilegner sig dansk uden et fælles sprog

bliver det tæt på umuligt at fastholde den her samhørighed for det andet er folk nødt til at forsørge sig selv

jo stolte af et socialt sikkerhedsnet men offentlig forsørgelse

være undtagelsen ved sygdom og arbejdsløshed

man ser det i nogle grupper for det tredje

ikke bare acceptere demokratiet som landets styreform men også anerkende at demokratiets værdier bliver grundlaget for deres eget liv det kan være eller føles som et stort overgreb hvis man er vokset op med religiøse regler men her bliver vi nødt til at holde fast i kvinders ret til at tjene egne penge unges ret til selv at vælge ægtefælle

nødt til at bo mere sammen det er måske bekvemt men det ikke særlig gavnligt når folk klumper sig sammen i nogle bestemte boligområder og dermed sender børnene i de samme skoler jeg hører jævnligt folk kalde integrationen for fejlslagen

selv på det glasset er halvt fuldt meget fungerer ganske udmærket vi kan godt håndtere indvandring og samtidig bevare vores velfærdssamfund men det kræver at vi får kontrol med tilstrømningen og at vi bliver mere præcise og konkrete i vores forventninger til hinanden

vi styrke integrationen med udgangspunkt i de fire forventninger som jeg kort har skitseret og med de ord ser jeg frem til en god debat så har jeg et forslag til vedtagelse

folketinget støtter at der føres en aktiv integrationspolitik som styrker samhørigheden i samfundet folketinget ønsker derfor

indvandrere tilegner sig det danske sprog og hurtigst muligt kommer i arbejde derudover ønsker folketinget at bekæmpe tendenser til parallelsamfund og social kontrol der indskrænker frihedsrettigheder for nogle

der er lige en enkelt familie på sjælsmark der skal ud

men det skulle bare ikke lige være lindholm eller måske skulle det alligevel

ja det blev faktisk også ret uklart efterhånden så

helt galt alligevel hvad de radikale mente det var måske ikke helt på månen og så

integrationsydelsen hvor herre mattias tesfaye har sagt at herre mattias tesfaye ønsker at rådighedsbeløbet for fremmede der bor i danmark skal hæves sidst socialdemokratiet prøvede det medførte

i tusindvis af flere asylsøgere satte kursen mod danmark hvordan

folkepartis ordfører herre martin henriksen

ikke gik i regering med de radikale igen og lod det radikale venstre diktere udlændingepolitikken i danmark og til det kan jeg sige ja det kan man være hundrede procent sikker på vi går til valg på at danne en rent socialdemokratisk regering ikke kun på grund af udlændingepolitikken men en af årsagerne til at vi har truffet den beslutning at vi ikke ønsker at danne regering sammen med det radikale venstre er at der er for langt i udlændingepolitikken mellem det radikale venstre og socialdemokratiet

konkrete spørgsmål omkring integrationsydelsen er det vores opfattelse at det ikke er gavnligt for det danske samfund eller for integrationen at den nu er blevet ændret fire gange siden sidste folketingsvalg vi mener at der er behov for stabilitet og ro omkring den ydelse og at den ro gerne skulle skabes skabes at et bredt flertal i folketinget og den skal tage hensyn til mange ting herunder

være på et niveau hvor den adskiller sig meget fra ydelsen i vores nabolande som gør at folk søger

optaget af at rende rundt i brøndby strand og foregøgle at der skal ske noget for de mennesker der er ramt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen derude er herre mattias tesfaye

kun til at vedrøre danskere så det altså ikke kommer til

et højere rådighedsbeløb end det der nu er vedtaget i folketinget

jo i dag et opholdskrav for at få integrationsydelse og det synes jeg er en fornuftig fornuftig ordning men vi har sagt at det nuværende niveau for integrationsydelsen synes vi er for skrabet for

familierne og derfor kan det vel ikke undre herre kenneth kristensen berth at vi når regeringen og dansk folkeparti nu ønsker

venstreborgmestre er og har været en voksende udfordring med parallelsamfund og sociale og kulturelle problemer jeg tror vi skal passe på med at tage den enkelte borgmester eller den enkelte kommunalbestyrelse ud og sige at de så har fejlet og svigtet min egen konklusion er at integration koster flere penge det tager længere tid det medfører flere kultursammenstød end vi havde forestillet os og uanset om det havde været mig selv eller fru pernille bendixen der

i borgmesterstolen tror jeg at vi havde haft store udfordringer med integration i danmark det er jo også en af årsagerne til at det er vigtigt at holde

hvis der kommer flere mennesker hertil end vi evner at integrere

integrationsgælden sig op og det er det jeg mener vi oplever nu at der løber renter på i mange af de her boligområder fordi vi

har løst mange integrationsproblemer men

fra starten og midten af halvfemserne og også

læser den plan de har lavet og vedtaget med

også godt se at de tager fat på en helt anderledes og drastisk måde end man har gjort tidligere det er ikke

madaftener og lave en streetbasketballbane altså der bliver væltet boligblokke og der der er en kæmpe investering i det boligområde som man burde

for mange mange år siden men som også kommer til at ændre beboersammensætningen og dermed jo også

den kulturelle adskillelse af aarhus by som jeg synes har været

et fællesskab i danmark vi har et værdimæssigt fællesskab det jeg manglede

sætte ord på hvad det er for en frihedsfjendsk ideologi der i dag truer det værdimæssige fællesskab det frihedsfællesskab vi har i danmark det andet jeg manglede var nogle konkrete tiltag til hvordan vi kan forhindre den frihedsfjendske ideologi i at udvikle sig i danmark og splitte vores fællesskab eller gøre vores fællesskab til et fællesskab hvor der ikke er nogen frihed det er vi meget meget optaget af i dansk folkeparti så derfor vil jeg

hvad er det for nogen antidemokratiske holdninger som desværre vinder indpas i nogle miljøer

er jo personer der begrunder deres antidemokratiske holdninger

med teologiske argumenter med henvisning til islam

det vigtigt at vi ikke er i krig med islam vi er i kamp

hvis der er nogen der begrunder at unge ikke selv kan vælge ægtefælle med at henvise til koranen så mener jeg at det er vigtigt at vi begrunder at unge selv kan vælge ægtefælle ved at henvise til dansk lovgivning vi må insistere på en sekulær politisk debat og det betyder når folk bringer religiøse og teologiske argumenter ind i den politiske debat skal vi nægte at anerkende det vi har ikke imamer til at fortolke hvilke frihedsrettigheder folk har vi har lovgivning og i sidste ende domstole

der truer friheden

ikke ret mange tør sætte navn på det tør vi i dansk folkeparti og vi har konkrete forslag til hvordan man kan begrænse reklame for den islamiske ideologi for eksempel ved at sige at at man ikke skal bruge det islamiske tørklæde når man underviser i den danske folkeskole eller i gymnasium eller når man er

dommer eller sygeplejerske eller på andre måder er del i den

offentlige sektor for så er man en reklamesøjle for en frihedsfjendsk ideologi som truer vores fællesskab

ordfører ikke enig med mig i at at det er forkert at lade folk der arbejder i den offentlige danske sektor som bygger på frihedstraditioner gå rundt og være reklamesøjler for en frihedsfjendsk

ikke det er demokratiet der er vores ven og hvis vi ser sådan på det

mener jeg ikke at tørklædet i sig selv er udtryk for noget antidemokratisk

burkaen er fordi den afindividualiserer kvinder i det offentlige rum det at opfatte mennesker som individer er fuldstændig grundlæggende en liberal opfattelse af hvad demokrati er men jeg mener ikke at et tørklæde er

udtryk for noget antidemokratisk og derfor ser

som man kan læse i i romaner der udkommer over hele europa som er

det her kan vi godt håndtere det kræver to ting punkt en

at vi ikke får skabt for mange nye udfordringer for os punkt to at vi får en lidt mere kontant tilgang til integration

har bakket op omkring for eksempel nye krav for

selvforsørgelseskrav større danskkrav

indsatserne mod parallelsamfund som jeg godt ved giver lidt debat rundtomkring

at det der med at kradse lidt forsigtig i overfladen i nogle af de her boligområder slet ikke

løse noget der skal noget helt andet og langt mere kontant til vi har bakket op omkring de her ting fordi hvis vi håndterer integrationen samtidig

nedbringer tilstrømningen

tror vi godt på at velfærdsstaten med al dens solidaritet kan leve sammen med en kontrolleret indvandring

man mister sin opholdstilladelse hvis man begår hård kriminalitet det bakker vi fuldstændig op om

udfordringen er jo her om vi også faktisk kan sikre at folk bliver hjemsendt det er straks

bliver at sikre en hjemsendelsespolitik der betyder at

bliver hjemsendt det kommer til at kræve en rimelig fast hånd på rattet hvis det skal sikres at der ikke er nogen slinger i valsen fordi det der med at få folk ud til lufthavnen og få dem fløjet hjem til deres hjemland

at der kommer til at være bred opbakning til det fordi ellers

så skal hvile på et grundlag af blandt andet det radikale venstre og jeg kan forstå på ordføreren selv

de udtalelser ordføreren er kommet med i medierne

skal føres ind over midten i dansk politik og at de tre store partier som er i

og har den bredeste opbakning fra danskerne det vil sige socialdemokratiet dansk folkeparti og venstre finder hinanden både på udlændingeloven og på integrationsloven men det er rigtigt

under nogen omstændigheder kommer til at få støtte fra nogen af folketingets partier

er det jo også med den nuværende regering som for eksempel er enige med det radikale venstre når det handler om

nogle af de her sådan enkelte eksempler hvor man ikke lige kan garantere danskerne at man ikke kommer til at lukke de radikale ind i varmen

blive lidt klogere på hvad det er for nogle sådan små hjørner hvor man tænker at her kan de radikale godt få indflydelse på

udlændingepolitik med det radikale venstre tværtimod

gå i regering alene uden det radikale venstre at understrege hvorfor det handler blandt andet om nogle uenigheder om den økonomiske politik men det handler også om nogle uenigheder om

har en god dag og ikke ønsker at lukke de radikale ind i varmen

vi nogle der er en anelse bekymrede

ind til noget af det som fru marie krarup også var lidt inde på i forhold til

er herre mattias tesfaye enig i at tørklædet

bliver brugt til at afgøre om en kvinde er værdig eller uværdig er herre mattias tesfaye enig i at

tørklædet i hvert fald i en del muslimske miljøer bliver brugt til at udøve social og religiøs kontrol over for andre

og hvis ordføreren er enig i det hvad mener ordføreren så

med det radikale venstre hvis vi kommer i regering uanset hvad forskellige journalister får vredet ud af en sammenhæng og placeret på forsiden af en avis det det vil jeg faktisk gerne understrege jeg er selv en af dem som i en del år efterhånden har prøvet at argumentere for at den tilstrømning der har været til danmark igennem et par årtier har været for stor og det er nødvendigt at have en rimelig fast hånd på rattet for at sikre at udlændingeloven ikke skrider det betyder at

skrives for mange opholdstilladelser hverken når det gælder asyl eller når det gælder

til det andet spørgsmål om tørklæder vil jeg jeg anerkender fuldt ud at tørklæder er en del af det der er i værktøjskassen i de familier og de miljøer hvor der er for meget social kontrol jeg vil også insistere på at den sociale kontrol skal bekæmpes også sådan som der stod

vedtagelse jeg er bare ikke sikker på at vi kommer det nærmere ved at

er rigtigt jeg kender ingen mennesker som kun har gode dage altid alle dage hele året rundt så det passer jo

det muslimske tørklæde i folkeskoler osv men anerkender at det kan blive brugt til at udøve social kontrol og det bliver det brugt til

så være noget ekstra undervisning i folkeskolen eller eller hvad skal der være for det bliver jo brugt og der være nogen tvivl om at hvis du eksempelvis siger at i folkeskolen

men jeg vil godt understrege at tørklædet ikke kun er udtryk for social kontrol ved alle piger men det er et værktøj i værktøjskassen i nogle familier og i nogle miljøer og derfor synes jeg det er relevant også at diskutere hvad man kan gøre for at forhindre den sociale kontrol og den diskussion deltager

så sidder fru mette frederiksen der og skal finde ud af hvordan

foregå og så kommer herre uffe elbæk og fru pernille skipper og på en dårlig dag for socialdemokratiet kommer herre morten østergaard måske også og siger jamen fru mette frederiksen du kan godt blive statsminister det kræver bare følgende indrømmelser på udlændingeområdet og så kommer de med en masse forslag til hvad der skal rulles tilbage hvad er så den socialdemokratiske melding

det at man vil indgå i en dialog med

venstrefløjen om at rulle stramninger på udlændingeområdet tilbage eller vil man møde med en klar reaktion og

hvad der skal stå i udlændingeloven det er det min formand fru mette

kalder mandaternes logik og det vil vi holde ret hårdt fast i

kan da godt se på vores naboland som bruger lidt mere tid end sædvanlig på at danne regering at ikke kun indvandrerspørgsmålet men også indvandrerspørgsmålet har været med til at trække tingene i langdrag og det kunne man måske også godt

jo bare kan åbne vinduet og se hvad udfordringerne er hvis ikke vi får styr på det her så derfor kommer det til at blive med ret

fast hånd på rattet at en kommende regeringsdannelse kommer til at ske

vi vil ikke være med til at

som den nu engang var og efterfølgende

man så se en radikal leder gå ud og bryste sig med

svigtede jeg synes det er ret væsentligt at danskerne ved hvad de har at regne med frem til et folketingsvalg altså hvor stram er den her hånd på rattet når det kommer til at modstå presset fra den yderste venstrefløj er det et nej eller er det bare sådan en ret fast helle thorning

så blot lige til historieskrivningen det var jo faktisk mens vi havde regeringsmagten og fru mette frederiksen var justitsminister at man indførte den her nye bestemmelse i udlændingeloven der giver mulighed for at give opholdstilladelser efter midlertidighed det er jo den bestemmelse som den nuværende regering arbejder videre på og som danner hele grundlaget for det paradigmeskifte vi behandlede her i folketingssalen i sidste uge så det synes

de danske værdier med

danske det grundtvigianske dannelsesprojekt og alt det vi sådan er er rundet af man står sådan

og der er mange kilder dertil vi lever med dem

rundet af dem i et sådan omfang

være svært at se på sig selv og sit land uden at tænke dem med for mig er der ingen tvivl for mig handler de danske værdier om et fællesskab i frihed der er forpligtende vores fælles historie vores geografiske tilknytning til de her bøgelyse øer vores kristne kulturarv vores sproglige fællesskab frihed i tanke og tale frihed til at være den man vil frihed til at vælge den vej man selv ønsker så længe den vej ikke indskrænker andres frihed og det er at være en del af et fællesskab hvor man

i svære tider og hvor man ved at der

er nogle der griber en men hvor vi samtidig også stiller krav til hinanden med

forventning om opbakning til det fællesskab for ellers hænger det ikke sammen

kan lade sig gøre disse værdier er selvsagt under konstant

forandrer sig og sådan skal det være for ellers ville vi jo sidde ubehjælpeligt fast på en rasteplads et sted i historien vi

kommet langt man skal bare gå en tur gennem vandrehallen og se vores grundlove for at se hvordan vi stykvis har ændret os på det her område værdier overføres fra forælder til barn fra folkeskolelærer til elev fra person til person i idrætsklubber over alt i civilsamfundet det betyder også at når et stort antal mennesker kommer til danmark med en anden kultur og baggrund kommer

under en form for pres udfordring vi fortæller mennesker der kommer hertil at de skal respektere vores værdier og vi har jo måttet bestræbe os på at understrege hvad vi mener med det fordi presset har være for stort og fordi der

opstået en forestilling om at man

leve i en parallel virkelighed til det der er den danske virkelighed vi fortæller dem

har både kvinder og mænd ret til leve det liv de selv ønsker og ret til mene og ytre det vi vil og

op om det samfund vi sammen har opbygget langt de fleste mennesker tager de værdier til sig det glæder mig selvfølgelig men der er nogle derude der ønsker at nedbryde vores værdier nedbryde det der er sammenhængskraften

er min oprigtige holdning

opsige vores vores bofællesskab

at værne om de danske værdier

passe på danmark og det kan man også se i den førte politik vi står bag en ambitiøs plan hvordan kommer vi til et danmark hvor man ikke længere har parallelsamfund vi fører en stram udlændingepolitik som gør det mindre attraktivt at søge mod danmark og vi tør stille krav

senest har vi indgået en politisk aftale om midlertidighed hvor vi gør det klart for flygtninge at når der er fred skal

i stedet alt dette gør vi fordi vi tror på at det er nødvendigt når vi værner om værdierne værner vi om danmark

stadig væk vi skylder hinanden hele tiden at tale om hvad det vil sige

det danske og at ville danmark tak

vi i dansk folkeparti mener er den største trussel imod

islamiseringen det er det som

under den kolde krig var vi nødt til at have et meget stærkt forsvar og være med i nato og

man diskuterede meget hvordan man skulle undgå

man kommunistisk indoktrinering i dag har vi en stram udlændingepolitik heldigvis det er

man kunne gå længere og det

en omvandrende reklamesøjle for islam når man underviser i den danske folkeskole som bygger

frihedsværdier der blandt andet kommer fra kristendommen jeg tror ikke man

det tror jeg man havde fået en anmærkning

tørklædets betydning for social kontrol

og vi ved jo at det er en en meget stor udfordring som vi skal vi skal tage hånd om

jo allerede gået så langt og sagt at den sociale kontrol der ligger i at

i strid med de danske værdier det er al anden social kontrol af kvinder også

jo en debat vi skal tage meget alvorligt

brug for i højere grad at bekæmpe de parallelsamfund der nærer den her sociale kontrol og

derfor at jeg anser islamisering for en af de største

mod vores frihed i dag og det er derfor vi er nødt til på en eller anden måde

den islamiske indflydelse i det danske samfund er ordføreren ikke enig med mig i at islamisering

danske samfund er en trussel

på kollisionskurs med det danske samfund og så vil man nok aldrig kunne finde sig rigtig til rette her og jeg har heller ikke rigtig forståelse for at man har fundet behov for at komme hertil

langt de fleste er i stand til

de nu har uden at det er i strid

i det omfang det er et problem så er den type islamisering jo

til at spille en større og større rolle i det danske

folk med muslimsk baggrund som er fornuftige mennesker

jo klart at når antallet stiger har det også betydning for hvordan

indrettet og betydning for hvilke værdier og principper som er styrende for i hvert fald store dele af samfundet derfor er det jo relevant

at spørge om venstre er bekymret for at danmark som samfund og nation bliver bliver mere og mere muslimsk er man enig i at det

bliver de udfordringer der måtte være med dem der har en radikal læsning af islam

nødvendigvis stigende og en lang række af de

folkeparti på det her område handler jo netop om hvordan vi håndterer de udfordringer der kommer derfra det er derfor vi

pakker om parallelsamfund det er derfor at vi har

tilstrømningen til danmark bliver så lav som muligt fordi det her spørgsmål er noget som ikke bare handler om kultur men det handler også om antal og i det omfang der er et problem ganger vi det

derfor vil jeg godt spørge herre mads fuglede om venstre så kan støtte dansk

at antallet af asylansøgere kommer meget tæt på nul al den stund at vi lægger op til at afvise dem på grænsen

meget effektiv måde at få tallet ned på nul hvert fald meget tæt på nul så når nu statsministeren har sagt at det er en ambition at det skal så tæt på nul som overhovedet muligt så ligger det vel lige for

når man søger asyl i danmark vil gøre det i en lejr uden for europa og så tror jeg slet ikke der bliver behov for dansk folkepartis

vi taler om det her med at have en lovreligion der skal passes ind i et samfund hvor man nogle gange

det jødiske mindretal i danmark der også

vis udstrækning har strikse regler på et område uden at have problemer med

fuldbyrdigt i det danske samfund og hvis man hvis man sådan

skal se på den her problemstilling

at vi kan lære meget af det jødiske mindretals måde

være i danmark på uden at det er

et problem for sammenhængskraften i det danske samfund og de erfaringer

bruges til at bryde den parallelsamfundskultur

når man kommer til et land skal man integrere sig

jeg tror ikke vi er uenige dér og her er den danske sang

det har den været i lang tid og det har jeg som

det betød meget for ham i den her debat

også selv så vi har måske dér en fælles reference vi kan diskutere ud fra

ikke korrekt at noget af det der er karakteristisk ved den højskolebevægelse

derfor forstår jeg også godt at venstres ordfører tager meget kraftigt afstand fra islamismen som jo netop er alt det modsatte af det som han står for men vil han ikke medgive at når man hører på dansk folkeparti så er der en fanatisme

en måde at diskutere på

de år hvor jeg på grundtvigs højskole altid bød herre christian langballes far jesper langballe velkommen

meget meget frejdige debatter

fanatismen der der prægede den meningsudveksling det grundtvigianske projekt og det højskolen er bygget på er

man siger tingene som de er at man ikke pakker dem ind og at man

både loke og thor tale og og at

for at diskutere hvad det danske er og hvis man pludselig vil begynde at dømme dømme nogen ude her medlemmerne af dansk folkeparti som nogen

sige det som det er i stedet for at gemme sig bag en

mindretal her i danmark er i stik modstrid med det som højskolebevægelsen står for det betyder ikke at man

at sige dem imod og var det ikke på tide at venstre tog dansk

ved vingebenet og fortalte dem det her

en lind strøm af beslutningsforslag fra dansk

ikke er enige i ikke fordi vi opfatter dem som fanatiske men fordi der er en reel politisk uenighed om det er den rette vej til at nå et mål vi tit er enige om nemlig at vi skal passe godt på danmark at antallet betyder noget

nation hvor der er styr på asyltilstrømningen

med udenlandsk arbejdskraft kloge hænder til vores til vores erhvervsliv og

kloge hoveder til vores vores universiteter og der har vi tit de her debatter men det betyder ikke at vi står og råber og skriger af hinanden eller kalder nogen for fanatiske

har vi en reel problemstilling som vi selvfølgelig skal tage hånd om jeg har bare ikke kendskab til

hvor stort problemet er her men i udgangspunktet

der er halal så skal man da have mulighed for at finde noget der er halal hvis der så er nogle

vil bare spørge ordføreren hvor lang er venstres tålmodighed med eu

ikke løst problemet endnu hvor længe skal danskerne vente på eu systemet inden at venstre når til den konklusion at det nok var

asylansøgere ved grænsen da der ikke er noget at flygte fra

ligger hinsides den nationale grænse fordi vi ved at problemet løses bedst derude og så længe vi ikke kan få en aftale der som løser problemet endeligt

halvt år er det en år er det fem år er det fem og tyve år hvor lang tid kan man i eu sylte den her sag inden

til at tage asylansøgere ind da der jo ikke er nogen der flygter fra tyskland fordi der er ganske fredeligt at være i

end langsomt med at blive enige i eu

er sikker på at spørgeren også ved så er der stadig væk stor

på det her område i eu systemet og derfor er national lovgivning

på de betingelser der nu engang er de danske betingelser vi

danmark skal laves afgørende om vi skal derimod

jeg vil bare spørge ordføreren hvad det er der er så forfærdeligt ved tyskland der gør at folk flygter derfra

er det der gør at vi ikke kan sige ved vores grænse bliv hvor i er i er kommet igennem en masse sikre lande og tyskland er også et dejligt land men land men hvad er det der så farligt lige præcis at være i tyskland at

derfor vi har det spor i eu

man kommer til og som er sikkert

tak

at der er partier herinde på christiansborg som slet ikke ønsker integration som slet ikke ønsker at folk som er kommet her til

vil jeg gerne slå fast at det ønsker vi i enhedslisten

i danmark både af hensyn til borgere der kommer hertil men også af hensyn til det danske samfund det stiller store krav til den enkelte og store krav til vores fællesskab for når vi skal leve side om side

forskellige baggrunde forskellige historier og forskellige

skaber det muligheder men det skaber i den grad også udfordringer god god integration betyder at nye borgere skal lære sproget at de skal blive en del af arbejdsmarkedet

god integration er

at generalisere eller mistænkeliggøre hele befolkningsgrupper eller hele samfundsgrupper

på baggrund af deres udseende deres valg af påklædning eller deres

at de tvinger en anden gruppe danskere til at ændre levevis vi kan forhåbentlig blive enige om at vi som politikere herinde på christiansborg har et ansvar for at alle danske statsborgere skal have det godt uanset om de så hedder anders eller ali for at sætte det

gode naboskaber sammenhold på arbejdspladsen og fælles legeaftaler

til integrationen i vores samfund det skal borgerne i vores samfund have en kæmpe stor ros for noget som de bestemt ikke får ofte nok vi ved jo at det er mødet ude i civilsamfundet der er det der skaber den bedste integration derfor kan det undre det undrer i hvert fald mig at der er nogle som vil gøre alt for at ødelægge dette møde det synes jeg ikke er fair i enhedslisten

styrke de demokratiske værdier som gensidig respekt ytringsfrihed ligestilling og antidiskrimination

i danmark men sådan set også globalt

at den frihed gælder for os alle sammen ikke kun for dem der ligner os selv til sidst vil jeg bare sige betyder antallet noget ja det gør det da det betyder noget for hvor stor opgaven er

vi ikke tillade os at parkere opgaven

en enkelt kommune eller på enkelte skoler

den integrationsopgave som vi er blevet stillet

foregribe nogle ting godt være enig i at det kan være fornuftigt at man rejser hjem igen hvis man er flygtet til danmark når der kommer fred der hvor man er flygtet fra

bare ikke den virkelighed vi lever i vi lever i en virkelighed hvor der er nogle mennesker

flygter fra nogle langvarige konflikter som jo ikke ser ud til at stoppe i morgen eller i overmorgen eller i næste måned vi skal desværre nok vente i ret lang tid der synes jeg

synes vi i enhedslisten at vi skylder de mennesker som er flygtet hertil og at vi skylder vores samfund at integrere dem så de får de bedste muligheder men så vi

om hudfarve i den her forbindelse sådan set enhedslisten der gjorde det

jeg kunne godt tænke mig

ind til det her med at danmark bliver mere og mere muslimsk

en realitet mener

rosa lund og mener enhedslisten at det er et problem at danmark bliver

er et socialistisk parti og derfor

det må være en privatsag det er blandt andet også derfor vi går ind for en adskillelse af kirke

jeg forstået men når det så handler om islam

man lidt mere tilbageholdende der gælder ligesom nogle andre spilleregler

de initiativer der er taget fra folketingets side det kan være et tildækningsforbud det kan være andre tiltag som jo handler om

de mest ekstreme grupperinger inden for islam

så er det korrekt forstået at enhedslisten synes at

begrænse kristendommens indflydelse i samfundet

for herre martin henriksen at vi i enhedslisten for eksempel synes det er problematisk når friskoler uanset om de er kristne eller muslimske bruger religion så meget i deres undervisning i stedet for at have fokus på nogle af de værdier som står allerhøjest i vores demokrati nemlig ytringsfriheden og demokrati i det hele taget det bør der da være meget mere fokus på i vores uddannelsessystem tildækningsforbuddet

om at herre martin henriksen og hans venner gerne vil bestemme hvad for

en privat sag det kæmper vi for

en privat og individuel sag og at der ligefrem

én ideologi eller religion eller ideologi der kalder sig en religion der truer de demokratiske værdier som ordføreren ligesom jeg også går ind for nemlig ytringsfrihed og religionsfrihed

der ønsker at udtale sig kritisk om islam vi har folk der lever under politibeskyttelse i dag fordi de er truede fordi de har brugt de danske frihedsværdier til at sige højt hvad de mener

store udfordring fra den islamiske ideologi hvordan kan det være

jeg oplever sådan set ikke at blive påduttet islam

det oplever jeg sådan set ikke jeg kan jo høre at fru marie krarup er meget optaget af tørklædet men for mig at se

må det altså være op til kvinder selv at bestemme hvad for noget tøj

hvilket som helst politisk eller religiøst flag også bare være fyrre det ville det jo ikke være der er jo

en symbolbetydning i det islamiske tørklæde som rummer så meget der gør at det ikke bare er stof ordføreren mener simpelt hen ikke at der er en trussel for eksempel imod muhammedtegnere imod en islamkritiker som lars hedegaard

slags trusler mod enkeltpersoner som har markeret sig i en debat smitter af på andre således at der optræder en form for selvcensur en form for angst for at træde ind i de her debatter

noget der foregår ret ofte herinde

noget af det som er vigtigt at tænke på når vi snakker om ytringsfrihed

jo ikke en ytringspligt men jeg anerkender da at der er nogle som er truede og som derfor også er under

beskyttelse det er da et fuldstændig kendt faktum som jeg da ikke vil stå her og benægte

venstrefløjens inddeling af mennesker efter hudfarve

på alt for længe det her med at man taler om hvide og brune danskere og så videre det er simpelt hen en ulækker måde

ud fra deres pigmentering så al mulig ros herfra

alternativet og lign som på den måde deler folk op efter hudfarve

er henne i sammenligning med den danske er den sådan meget bedre eller kun noget bedre eller er det noget af det som

skal regne med at enhedslistens statsministerkandidat ligesom trækker sit kandidatur ud af ligningen hvis det skulle gå på en bestemt måde efter valget

en karakteristik af hvor godt det går i

noget af det der er vigtigt for os i enhedslisten

og den slags steder det udgør næsten femten procent af den befolkning der er i sverige i dag så lad mig spørge på en

anden måde er det et godt scenarie skulle danmark tage en tilsvarende stor andel mennesker fra afrika og mellemøsten som man har set sverige gøre det hvis det stod

at vi skal droppe den lovgivning vi har nu der handler om de midlertidige opholdstilladelser jeg beklager simpelt hen herre peter kofod hvis det ikke er svar nok jeg må nok læse lidt op på den svenske flygtningepolitik til næste gang jeg skal

fast i at ytringsfriheden er en frihed vi har som er fuldstændig afgørende men det betyder jo ikke at vi har pligt til at bruge den hvis det kan støde nogle andre men jo det bekymrer mig da bestemt hver eneste gang der er nogen som skal have pet

hvornår man har pligt til at ytre sig

regeringens værdipolitik skal man opfatte som et supplement til det der allerede er sagt af statsministeren og herre mads fuglede

en korrektion til det eller et alternativ til det

dybtgående samfundsforandringer sted det var samfundsforandringer som ikke var annonceret for eksempel fra den talerstol hvor jeg står nu

bivirkninger af beslutninger som den tids politikere ikke kunne eller ikke ville overskue

efter alt hvad vi ved om befolkningens holdninger dengang

der ikke nogen reel

men det forklarer også et af de grundprincipper der er for liberal alliances udlændingepolitik nemlig at vi ikke skal have uønskede samfundsforandringer i danmark i det omfang den grundlæggende samfundsmodel eller

skal det have en meget bred folkelig legitimitet på samme måde som hvis man for eksempel vil ændre grundloven her vil jeg godt lige komme med en

sidebemærkning som er udløst af herre herre mads fugledes ordførertale jeg er jo langt hen ad vejen enig med herre mads fuglede i de eksempler han

danske værdier men jeg synes også

meget klart danske institutioner som for eksempel folketinget eller folkekirken eller

internationale strømninger det er jo nationale udgaver af det liberale demokrati af protestantismen og oplysningen så danske værdier

er jo i nok så høj grad danske institutioner som giver en dansk tolkning af nogle bredere forankrede værdier i den vestlige kultur så tilbage til hovedsporet som er spørgsmålet om de uønskede samfundsforandringer i september to tusind og

var det ti år siden jyllands posten offentliggjorde de berømte muhammed tegninger og ved den lejlighed udtalte jeg at der var noget trist i at det formentlig kun var de færreste der forestillede sig

og fem og tyve ville være mere ytringsfrihed mere religionsfrihed mere forsamlingsfrihed mere frihed for kvinder og mere offentlig orden end der var

i hvert fald ikke med argumenter som jeg betragter som vigtige en hel række af de rettigheder som staten

borgerne og rettigheder som

undermineret i den tid vi lever i som følge af senfølgerne af den meget hovedløse beslutning i nitten tre og firs om at gøre danmark til et indvandringsland det er vi i

vores liberale demokrati for det første ikke bliver undermineret yderligere og for det andet bliver styrket der hvor det

en vital del af det værdigrundlag som

jeg vil slutte af med at sige at det jeg har sagt ikke er noget der lægger til eller trækker fra i forhold til hvad mine ærede kolleger fra de to andre regeringspartier har sagt eller vil sige det er bare vores bidrag til en samlet forståelse

vi griber selvfølgelig gerne enhver anledning til

forespørgselsdebat som vi har i dag nemlig den præmis

ændre levevis og adfærd og rette ind den præmis

vi abonnerer ikke på den og af samme grund har

heller ikke lavet en en vedtagelsestekst danmark er et demokrati og vores demokrati bygger på frihed det tror

det må være udgangspunktet for alt det arbejde som vi

danske demokrati og vi skal alle sammen have respekt for og passe på vores frihed så tror jeg måske

vi ikke er enige om hvad det er for en trussel der findes derude

også bekymret for danmark men det vi er bekymret for er den måde som vi synes vi kompromitterer vores frihedsrettigheder på for tiden

det som handler om det danske frisind og den danske frihed faktisk er alvorligt under pres i forhold til hvad vi har set tidligere så vi deler en bekymring ja men det er nok en anden bekymring end den

forskellige rettigheder og forskellige lovgivninger for forskellige mennesker at vi ikke alle sammen bliver talt om og til som om vi har den samme værdi som borgere i vores samfund men at der er nogle der skal skynde sig at komme hjem igen når de kommer herop

nogle gange taler vi om identitetspolitik i folketinget og den her forespørgselsdebat og det her spørgsmål er jo i den grad udtryk for identitetspolitik fra dansk folkepartis side

på at definere hvad der er dansk og gerne at ville vide og mene og have de rigtige holdninger om hvad der er danske værdier

et eklatant eksempel på identitetspolitik

så diskutere hvad identitetspolitik er men typisk

det partikulære frem for det universelle og

set lykke per da den blev sendt i fjernsynet her i julen eller

i efteråret i forbindelse med premieren i biografen

til ham som jeg synes er ret interessant hun siger sådan her og nu citerer jeg fra lykke per hvor lang tid skal der gå endnu hvor megen fortræd skal vi mennesker endnu volde hinanden før det virkelig bliver forstået og gjort til religion til det eneste tilladelige dogme at det ikke er på det tilfældige det særegne men på det almenmenneskelige i os at vi skal opbygge

møde hinanden fordi de kom fra to forskellige religioner men her går hun ind og taler til fordel for det universelle det er det jakobe gør i den her sætning og det er det der er så interessant

behovet for det særegne behovet for at skulle mene at når man er fra en religion

kan rummes af det universelle selvfølgelig kan de det og derfor skal det også være min opfordring at vi prøver at tro på det universelle og på de universelle rettigheder som vi har

i danmark men også i resten af verden vores menneskerettigheder vores frihedsværdier og så videre og lad os prøve at arbejde ud fra det i stedet for at skulle definere hvad der er en rigtig eller forkert måde at være dansk på jeg synes vi skal prøve at se på hinanden som mennesker først og fremmest til sidst vil jeg gerne opfordre til

en phd som udkom sidste år og som hedder eksperimentet der slog fejl

helt tilbage fra nitten en og firs og som

en fiasko men fra midten af nitten halvfemserne og frem har det faktisk være en succes hans phd er en stor og videnskabelig argumentation for at integrationen i danmark

anbefale at man læser den for der er mange gode pointer i den i forhold til hvorfor

integrationen i danmark er en succes og hvorfor vi politikere nogle gange simpelt hen er så fokuseret på at det er en fiasko at vi glemmer at se alle de positive ting der er i den danske integrationshistorie

her med kristne værdier og at værne

om næstekærlighed for mig handler det jo om at hvis du er i en konkret situation hvor der er en person lad os sige foran dig som har brug for hjælp så er

men at brede det ud til at sige at hele verden så skal komme til danmark er måske lige

at stramme den en lille smule det ved jeg ikke om om ordføreren kan følge mig i men jeg forstår det sådan at

i hvert fald dele af alternativet gerne vil værne om kristendommen og kristne værdier

i danmark men hvordan kan man det og hvordan kan man sikre at kristendommen står stærkt på sigt også i danmark hvis det er at man samtidig accepterer at

mere og mere muslimsk hvordan hænger det sammen

det for lige at slå det fast i i forhold til det andet skal vi jo stole på vores

kulturhistorie og på vores kristne historie og vi skal stole på at den kan bære også gennem

måtte møde det har den altså gjort i mange hundrede år i danmark og det gør den nok også i den her tid hvor vi har åbnet op for en mere globaliseret verden

der kommer mennesker til danmark som tror på noget andet er det en trussel mod kristendommen og de kristne værdier det ser jeg

jeg ser at det der er truslen mod kristendommen er at vi misbruger den til at sige til andre

de truer vores kristne værdier kristendommen er en åben religion den velkommer det fremmede det er jo lige præcis det som er essensen i min forståelse af kristendommen så derfor ser jeg ikke den er truet jeg stoler på at vi sagtens kan bevare det som er vores danske

nyde dem når man er derude og så kan andre folk forhåbentlig nyde den danske kultur når de kommer

er glæden ved ved at rejse og jeg kan

til forskellige destinationer men det hænger jo ikke helt sammen altså hvis alternativet har den opfattelse at det er vigtigt at værne om de kristne værdier og kristendommens rolle i det danske samfund så må man jo gøre noget for at værne om det

os os der bor her til at værne om vores egen kultur og vores egne højtider

er det vores frisind og det er det vi skal værne om det er lige præcis det med at vi bekæmper holdninger ved ord

når der kommer nogen hertil eller vi rejser ud i verden for den

møder noget der er fremmed som støder os som er

den måde værner vi om det på i det øjeblik vi begynder at lovgive om ting som vi ikke

så læner vi os tilbage og tænker at så behøver vi ikke at gøre andet og så bliver vi sløve og dovne og

svær at forstå men her bliver lidt af sløret måske løftet så det er lidt nemmere at forstå hvad

alternative virkelighed består i

ordfører her mener at alle kulturer i essensen er ens og at alle religioner

ordfører at den danske kultur er en partikulær kultur der er anderledes end andre 2 mener alternativets

ordfører at mainstream islam kan rumme individuel frihed ytringsfrihed religionsfrihed og

værdier ja vi har værdier vi abonnerer på

vores frisind er en værdi som vi abonnerer på men det findes altså også i andre lande

jeg tror på at der er noget som vi kulturhistorisk har taget til os og det er fint og det skal vi også blive ved med

en en moderne moderat fortolkning af islam kan men jeg er også helt med på at der er fortolkninger af islam der ikke

en masse strømninger udefra

man diskutere om de er universelle eller hvad de er

partikulære i den udformning som vi har dem

det jo en drømmeislam en alternativ islam som ordføreren her taler om og den ville

den virkelighed vi står i så vil alternativet

den prøver faktisk at skitsere hvad det er for en succes vi har haft i forhold til integrationen det er virkeligheden derude så har vi herinde en masse tendenser

modsatte det er da stærkt provokerende at vi ikke lytter til fagligheden når fagligheden og den videnskabelige dokumentation viser os at det faktisk går fremad og jeg kender

jakobe pers forlovede og i det øjeblik

jeg forstår måske mere hvad det er alternativets ordfører egentlig mener fordi vi har en fælles kulturel referenceramme her

det samme litterære værk det er nok det der er mit argument hvis vi er en homogen befolkning

får vi videreleveret meget kultur fra vores forældre helt af sig selv uden at vi bemærker det men jo mere multikulturelt multietnisk det danske samfund bliver jo vigtigere er det at vi aktivt arbejder for at få nogle fælles referencer så vi forstår hvad hinanden siger det er derfor vi i hvert fald fra socialdemokratiets side bakker op om øgede sprogkrav til ægtefællesammenføring test i dansk i nul klasse og børn i vuggestuer og børnehaver for at sikre at vi får et fælles sprog men

dansksproget public service så det der er mit spørgsmål er bakker alternativet op om politiske tiltag der har til hensigt at sikre at vi får en fælles kulturel platform

andre måder at gøre det på vi bakker heller ikke op om at man skal tvinge børn i vuggestue i nul klasse

at sprogtilegnelsen er vigtig men vi tror også der er andre måder at komme derhen på end gennem tvang så det

ikke uenige i præmissen om at sprogtilegnelse og kulturtilegnelse er vigtigt

også på en professionsstyret folkeskole så ja politikere skal

med alle nødvendige ord at at

ligestilling og frihed og åndsfrihed og så videre

den professionsstyrede skole som skal gå ind og sikre det det skal vi politikere ikke gøre

vi begynder at gå ind med politiske politiske ideologier og bestemmer hvordan det så skal gøres

er fuldstændig enig i vigtigheden af den fælles kulturarv

vi forstår hinanden stadig mindre nu nævnte jeg selv nogle valgresultater fra talerstolen som jeg også synes viser nogle helt enorme forskelle efter sidste folketingsvalg så jeg at en jysk avis sendte en reporter til nørrebro for at forstå hvad det dog var der skete der og omvendt så jeg

en reporter til sønderjylland det mener jeg er farligt for vores samfund at vi

i stadig stigende grad glider fra hinanden

skal tage politiske tiltag for at sikre

får et fælles grundlag at diskutere og leve sammen

ikke færdige endnu hvad vores forhold til hvad der skal til for at opnå dansk statsborgerskab

hvis man går på højskole eller deltager i frivilligt socialt arbejde

går til medborgerskabsundervisning frem for at man for

skal have dansk på niveau tre fordi sprogtilegnelsen er så

at vi skal have de nye danskere til at forstå det danske samfund men vi mener bare at det kommer gennem civilsamfundet og det frivillige arbejde

har udtalt at den måde sverige håndterede det her spørgsmål på var at sammenligne med danmark langt bedre

mener er ønskværdigt for danmark vi har egentlig

respekt for at sverige har holdt fast i det som man kan

humanistiske perspektiv i forhold til hele flygtningeproblematikken og faktisk har ønsket at være et land som kunne håndtere den flygtningeudfordring der har været og har taget en stor del af byrden det synes jeg faktisk vi skal anerkende sverige for at have gjort ud fra et internationalt perspektiv

et europæisk perspektiv men som fru sofie carsten nielsen sagde tidligere

danmark ikke ender som sverige så hvad vil alternativet egentlig det lyder som om

ikke vil have noget scenarie man vil ikke have det man ser på den anden side af øresund men man vil heller ikke have den stramme kurs som

andre partier i folketinget jo har været bannerførere for

var jeg ved at sige som behandler vores nye danskere ordentligt det er måske sat på spidsen

eksempel den nye l en hundrede og fyrre som vi førstebehandlede i sidste uge hele retorikken har ændret sig markant over det seneste år det andet er at ja vi skal have tjek på tilstrømningen men vi kommer kun omkring den udfordring

når partier er ude at lave nationale løsninger for danmark alene

det fuldstændig uholdbart det er det nu og det er det på sigt

der udspillede sig jeg tror at hvis vi alle sammen skulle testes i lykke per så ville vi få nogle udfordringer uanset hvilken baggrund

har men det ville være rigtig skønt det er jo nok en debat om hvor meget vi investerer i uddannelse

vi tage på et andet tidspunkt

men det er også vigtigt til den her debat som jeg

og ikke helt så meget

de seneste dage med frisind og frihed til forskellighed og fest i øvrigt

som et land hvor de der helt grundlæggende demokratiske rettigheder er mere end bare nogle

af den her

for den sags skyld til til klaphatten

elsker den og har hoppet rundt med den hele aftenen

danskernes levevis og adfærd danske værdier kan man være dansk og

bære tørklæde selvfølgelig kan man det

behandle dansk folkepartis beslutningsforslag om at forbyde mennesker at bære tørklæde

opretholde danske værdier ved sådan at udstede påklædningspåbud eller flere forbud tværtimod

beslutningsforslaget på fredag men jeg kan sådan set sagtens forstå at dansk folkeparti har fået blod på tanden

fru inger støjbergs stramningstæller på ministeriets hjemmeside har rullet er jo rigtig rigtig mange siden statsministeren for

tre år siden retorisk spurgte sig selv er der rum for at stramme mere det ser jeg ikke lige umiddelbart foran mig men nu skal vi så også til at diskutere at når man skal være her midlertidigt

ikke være tale om integration og alligevel forventer vi af alle at de tager danmark til sig det hænger ikke sammen i sidste uge

lov om paradigmeskifte og ordet integration slettes alle de steder man kan komme til

og to million kroner er afsat alene til at pille ordet integration ud af

udlændingens tilknytning til arbejdsmarkedet deltagelse i foreningsliv og danskkundskaber vil blive tillagt mindst mulig betydning

langt mindre lyst til at gøre en indsats for at få flygtninge i arbejde hedder det i høringssvaret fagbevægelsen advarer mod det vi kan kun indtrængende opfordre regeringen til at tænke sig om igen og rette

der kun kan være en uigennemtænkt fejl siger forbundsformanden for foa

i det her lovforslag som jo bare er det seneste

integrationsansvaret dog fortsat vil påhvile den kommune hvortil flygtningen er visiteret med andre ord

alle så vi har lige givet kommunerne en lang række nye problemer men vi forventer at de løser dem alle bare med lidt sværere vilkår så kan vi skælde dem ud bagefter

linjen der siges i talerne

men det modarbejdes når man når frem til forhandlingsbordet med dansk folkeparti for man ved jo godt i regeringen at

er det så dansk folkeparti der dikterer

nu fortæller mennesker der er flygtet hertil

giver ikke rigtig mening

flygtninge vi har bedst dokumentation for fra tidligere dem der kom fra det tidligere jugoslavien i

det var dem der var bedst integreret der uddannede sig arbejdede

set er et udmærket tema at diskutere

vigtig del af den politiske debat men for mig har værdipolitik

noget at gøre med at man ligesom definerer hvad der er rigtigt

godt hvad der er skidt jeg tror det er

udmærket at man i den politiske diskussionen har en orientering i den retning

det det handler om i dag som man kan forstå i hvert fald af debatten indtil nu og den måde forespørgslen er lagt op på det handler om at man skal diskutere danske værdier man skal afgrænse sig

det det er efter min mening

godt handle om demokratiske værdier det kunne handle om moralske værdier

på en ordentlig måde værdier burde være andet og mere end hvordan man generer de fremmede i vores land

er det desværre blevet

meget om danmark og det danske det kan

danske værdier danmark men danmark er jo heller ikke noget helt entydigt det er mange forskellige ting

blev der en enorm ballade man havde forestillet sig at det skulle være en film der handlede om

og

i stedet for om folk der arbejdede om maskiner

ikke var romantisk

med arbejdet og maskiner

og så videre altså folk der gik på arbejde

var vant til det gav en enorm ballade men det var jo også en del af danmark

jo stadig væk også det danmark som nogen forsøger at beskrive er jo rigtigt nok

og det er jo der jeg jeg anholder

absolut udgangspunkt for det det er mange forskellige ting det er ganske rigtigt dem der

opfatter kristendommen som det vigtigste

opfatter socialismen som det vigtigste

fodbold det er jo et facetteret billede vi har af danmark og det er jo de mennesker der bor i danmark der udfylder

eller anden abstrakt vision om det en abstrakt tanke der ligger at danskheden er sådan og sådan danskheden er de mange mennesker der lever i vores land

hvis vi kunne få det udgangspunkt

tolerance at man respekterer det anderledes idet man holder fast i det som er ens egen historiske og kulturelle baggrund

ikke nogen faste formler for det og vi

fremmede til vores land der er da problemer når der bliver stillet krav som man ikke er vant til der er da problemer for de mennesker

boet i et område hvor de føler at det er deres område og så

der lige pludselig nogle andre kulturelle værdier ind

kan håndtere

så længe siden det er en fælles udfordring vi har i vores land

stedet for at diskutere ud fra had og

det handler heller ikke om at at genere nogen som

til at tage danmark til sig de er da velkomne til at tage dansk kultur til sig hvis det ellers er her

deres fremtid er det er de da velkomne til problemet er jo at der er for mange der ikke gør det det har nu også været sagt er nogle der gør det men problemet er

for mange der ikke gør det så det er bare en serviceoplysning hvis der skulle være nogle misforståelser

k nielsen og sf det er ikke for at genere nogen det er for at passe på noget at vi gør

hvis man ved det

det som jeg synes også er meget meget fundamentalt ved det danske demokrati og

har tolerance i forhold til anderledestænkende det har altid været en del af det jeg vil kalde det danske

betyder jo ikke at man skal anerkende alt det er klart

der i de miljøer er meget meget lidt respekt

og omfangsrig social og religiøs kontrol og det er det vi skal gøre op med for det er jo det der er i strid med vores kultur og med vores værdier det bidrager man jo ikke til at løse hvis

ghettoisering i vores samfund er et problem at det er et problem

kulturelle mønstre i visse miljøer

kvinder og social kontrol skal vi da gøre op med derfor var vi også enige

var det fordi han havde svært ved at afkode om det der med lukketid nu var noget danskerne krævede

var sådan en henstilling om at det var der omkring børnehaven lukkede han

i det hele taget at det var svært rigtig at afkode hvad det danske samfund egentlig forventede måske fordi vi siger mange ting mellem linjerne

vi alle sammen er blevet klogere på igennem nogle årtier altså at tingene skal siges præcis og kontant så folk forstår hvad det er vi forventer af hinanden og hvad det er man skal leve op til det er det vi har forsøgt

folketinget ønsker at føre en politik der sikrer at indvandrere tilegner sig det danske sprog og hurtigst muligt kommer i arbejde derudover ønsker folketinget at bekæmpe tendenser til parallelsamfund og social kontrol der indskrænker frihedsrettigheder for nogle befolkningsgrupper det er det vi mener at vi med rimelighed kan forvente af hinanden i det danske samfund for jeg er med på at kulturen selvfølgelig har forandret sig og den har forandret sig siden ph lavede sin film i mellemkrigstiden men dermed kan vi jo ikke bare opløse alting i ligegyldigheder der må jo trods alt være noget vi kan forvente af hinanden er det ikke det her

at man ikke kan tale om danmark som noget entydigt der er kun et danmark i verden og det er i danmark men man kan godt tale om forskellige måder at være dansker på

det er noget helt andet det at være forskellige er

der er plads til i danmark men det der er vigtigt er at alle at alle bygger deres fundament eller har deres ståsted på de grundlæggende danske frihedsværdier og selvfølgelig kan man tale om de grundlæggende danske frihedsværdier det er blandt andet retten til at tænke frit skrive frit tegne frit retten til at bestemme over eget

krop og seksualitet uddannelse ægteskab og fremtid det mener jeg er vigtigt at

jeg synes det er et enormt vigtigt emne

vigtig debat der der bliver taget her i dag

dansk folkeparti har taget initiativ til jeg synes det er vigtigt at vi indimellem gør status på det her meget vigtige område indvandring og integration som er et område som optager rigtig rigtig mange danskere jeg vil gerne starte med at konstatere at vi i det konservative folkeparti er helt enige i regeringens linje danmark er et lille land og vi har en smertegrænse

hvor mange der bliver lukket ind og hvor mange man har mulighed for at integrere det er enormt vigtigt at det her samfund kan følge med i forhold til antallet indvandringen til danmark

alt for mange af dem med

mellemøstlig eller nordafrikansk baggrund ser sig ofte i konstant opposition til danmark danskerne

og alt for mange har i alt for lang tid været på kontanthjælp eller førtidspension og det er en giftig cocktail og så har vi accepteret at give plads til ghettoer som domineres af stor arbejdsløshed social kontrol kriminalitet og fundamentalisme og det er ganske uacceptabelt at der i danmark findes områder hvor de danske frihedsværdier ikke er dominerende i danmark bør

de danske frihedsværdier dominere overalt

at danmark er et unikt land med unikke frihedstraditioner og et unikt velfærdssamfund og det ønsker vi alle sammen at at værne om og

det er blandt andet derfor der har været en del af stramningerne på det seneste

nogle af de stramninger er blevet betegnet som symbolpolitik og jeg ved ikke hvad

håndtrykket og burka det er en handling vi lovgiver ikke mod holdninger

derfor er regeringens opgør med ghettoerne også

det bliver et langt sejt træk men hvis vi fastholder den strenge rets og udlændingepolitik kombineret med en tidlig indsats over for børnene så tror jeg godt at det kan lykkes et stærkt sammenhængende danmark kræver at vi værner om de grundlæggende demokratiske frihedsværdier og det er ikke nok blot at

vi er nødt til at kræve total assimilation i forhold til

historie og sprog er også nødvendigt vil man

og leve i danmark skal man lære dansk det er i høj grad af hensyn til sammenhængskraften vi er et lille land og vi skal kunne forstå hvad hinanden siger ved at stille krav

nyankomne sikrer vi fremadrettet bedre forudsætninger for integrationen endelig stiller vi i det konservative folkeparti krav om at udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende man skal ikke

hverken et halvt eller et helt liv på offentlig forsørgelse hvis man kan

slet ikke på skatteborgernes vegne hvis ikke vi værner om vores fælles

skattekroner så udhuler vi vores velfærdssamfund og den gensidige solidaritet så vokser mistroen mennesker imellem kan man bidrage skal man bidrage hvis indvandrere tilslutter sig de grundlæggende danske frihedsværdier arbejder lærer dansk gør deres børn

de omfavnet og imødekommet og der er faktisk mange der vil danmark

bidrager positivt til danmark dem skal vi omfavne dem der hele tiden brokker sig og er

til det omgivende samfund dem med meget bøvl

eksempel på det vi har talt om nemlig kerneværdier i det danske samfund vi taler pænt til hinanden og om hinanden

jo så sagt noget andet er

man hvor hvor fører alt det her hen fordi

slags konsensus om at antal betyder noget men lige så snart man så begynder at tale om

tage nogle skridt for så at sikre at antallet altså ikke bliver for stort så er det ligesom om

sproglig skyttegravskrig i det hvor folk begynder

have et balanceret billede af at der er forskellige ting vi er nødt til at iagttage på en og samme tid

de er jo så begået og og det kan vi

ikke at henrik dahl på nogen måde gør sig skyldig i men det kan bare ikke nytte noget at vi har den tilgang til det at vi hænger fast i fortiden og siger hvis bare de ikke havde begået de fejl og lukket så mange ind

være nogle problemer kvit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

der sker et eller andet med et land hvis den fælles referenceramme

smuldrer det gør der

ikke nytte noget at man som nogle af venstrefløjens repræsentanter

i den her debat ligesom bare taler frisind

op der sker noget med et land hvis den fælles referenceramme smuldrer vi kan ikke lovgive os til alting

og et eksempel på det er den danske friskoletradition som er unik også når man rejser ud

i virkeligheden også har været relativt ubureaukratisk og som er ret fantastisk ved at man for hinandens skattepenge så at sige kan flytte sit barn andre steder hen og vælge skole for sit barn men det hviler jo så

at der er et eller andet livssyn nede bagved som vi har i fællig

kolds og grundtvigs skolesyn og når vi så pludselig oplever at der er folk i landet som tager den her frihedstradition til sig men altså bruger den

oplyse deres børn men formørke deres børn så udfordrer det os

folketinget reagerer og reagerer klogt

vores land et sted hen hvor vi ikke rigtigt altså os der var her først undskyld min terminologi kan genkende det

der form for kontrol og bureaukrati og tilsyn jeg nævner bare det her som ét eksempel på hvad der sker hvis ikke vi sørger for at have en eller en form for homogenitet

form for fælles referenceramme derfor er det jo relevant når herre mattias tesfaye altså tager det der kim larsen eksempel frem

at der altså er mennesker i det her land som

det er nogen enkel sag at løse det og jeg tror at

har været regeringens strategi mest tydeligt jo udtrykt omkring ghettoplanerne som jo er

tage alle politiske værktøjer i brug på en og samme tid altså ikke kun angribe det her boligpolitisk ikke kun angribe det arbejdsmarkedspolitisk eller

socialpolitisk eller uddannelsespolitisk

i stor skala for at se om

og vi er nødt til at gøre mere af den slags men først og sidst er vi jo nødt til at forstå at hvis vi lader problemerne vokse

mister vi rent logisk vores evne til at løse de udfordringer der allerede er

her går der så en eller en beklagelig skillelinje ned

bare ikke nogen værktøjer til hvad vi skal gøre for ikke at lukke alle ind

flertal hvor jeg da glæder mig over at det synes at være et styrket flertal over tid som siger at vi er nødt til også at træffe nogle tunge beslutninger selv om det svært

sørge for at det midlertidige er midlertidigt

på danmark og den skillelinje

er der jo stadig væk så synes jeg

jeg så ikke her vil fortabe mig i en eller anden analyse om hvor galt det kan gå hvis flertallet skifter og nogen der vil have min post pludselig bliver afhængig af nogle af dem der her i salen i dag har sagt hvad de har sagt

spørgsmålet var om statsministeren anerkender

statsministeren anerkender at det forholder sig sådan hvordan mener

så at vi bedst imødegår den utryghed og de bekymringer

befolkningsfremskrivninger osv som viser at andelen med indvandrerbaggrund

stiger og stiger anerkender ministeren at der er de bekymringer hos hos en del danskere i det danske samfund at de simpelt hen føler sig fremmedgjorte

hvis man går ind i vores kriminalforsorg og og ser hvem der

forkert udtryk at sige besætter vores fængsler

og ser det kriminalitetsmønster vi har så så kan man

hvad det statistisk set burde gøre når man ser på vores befolkningssammensætning når man og det tør man

så så der er rigtig rigtig mange steder hvor vi har rigtige rigtige

at vi ikke falder i den grøft hvor vi siger at

jo et politisk ansvar på det her sted i danmarkshistorien hvor andre før os har truffet nogle beslutninger der gør at

folk med ikkevestlig baggrund altså er vokset i min levetid fra næsten ingen til en halv million

gode tiltag det kan være ghettoplaner og det kan være andre ting men

forslag til vedtagelse der handler om et asylstop hvis

gerne vil så tæt på nul som overhovedet muligt men mener statsministeren så

de udfordringer som statsministeren nævner her

seriøst arbejder videre med nye konkrete tiltag som har som målsætning at begrænse tilstrømningen

er det et mål for regeringen at den tilstrømning skal

en grundlæggende dansk interesse

og det ligger ikke inden for rammerne

afvise folk ved grænsen

det er en dansk interesse at vi holder os inde i det

set også det der er en del af løsningen for ligesom jeg er stolt af de stramninger vi har lavet der har gjort at danmark altså

sig fra at være i europas femtemest

sam mansour sendt tilbage til til marokko

set at placere danmark på den rigtige side af den streg

det med at sige at vi ikke kan lukke alle ind og

jeg synes jo bare at jeg vil holde fast

at statsministeren er enig med mig i at den optimale løsning af den til enhver tid

flygtningekrise nu har vi ikke nogen lige nu men det kan

må være en fælleseuropæisk løsning og en fælleseuropæisk fordelingspolitik frem for at de enkelte stater begynder at lave deres egne løsninger er statsministeren ikke enig med mig i at den optimale løsning og

der dels er lande i i krig

er lande der har en levestandard der er meget lavere vores

derfor er der en enorm og det kan man godt forstå appetit på at flytte sig

der ikke kommer mange til europa i øjeblikket

jo ikke fordi de underliggende faktorer der skaber

gøre noget ved dem altså der er sluttet en eu tyrkiet aftale der gør at de syriske flygtninge

som den tredje tredje mest villige

bidragsyder der er vel

halvtredstusind mennesker der er kommet hele vejen op gennem afrika til libyen som er blevet vendt rundt og kørt tilbage så det er

nogen villighed til at løse det man er nok nødt til

kommer tallet ikke under kontrol

engang lave asylbehandlingen i danmark foretrækker statsministeren sådan en løsning i danmark frem for en løsning hvor vi presser på i eu får lavet en fælleseuropæisk fordelingsnøgle

ud fra den fordelingsnøgle og laver asylbehandlingen her fordi det trods alt nok er det

det er noget der flytter noget i nuet og jeg kan holde alle mulige store foredrag om hvad der var de ideelt set rigtige løsninger de ideelt set rigtige løsninger var at vi fik et samspil med afrika der gjorde at der ikke var nogen afrikanere der havde lyst til at flytte sig

konflikterne i mellemøsten så de ikke sprang ud i krig

så god er verden nok ikke den næstbedste løsning var selvfølgelig at vi havde så meget styr på eus ydre grænser at ingen krydsede dem og at vi havde et fælleseuropæisk engagement i vores nærområder

der gjorde at folk kunne bo under rimelige vilkår i deres egne nærområder indtil de kunne vende hjem

vi så overveje land for land at tage nogle fn kvoteflygtninge ind men det kan

virkelighedens løsning det bliver en kombination af at gribe ud efter det vi kan gøre og en del af det er at stramme dansk lovgivning det er jo derfor at vi er gået fra at være den femte mest populære asyldestination da jeg blev statsminister

tak til statsministeren og forskellige ordførere for deres

de mange danskeres bekymringer alvorligt også de danskere som som føler at de i

er rimeligt det er udtryk for et ønske om at

modgå den nuværende udvikling hvor danmark desværre på en række områder bliver mere og mere muslimsk det tager vi alvorligt i dansk folkeparti og vi mener at andre bør tage det lige så alvorligt først som sidst handler det om at

binder os sammen sammen som folk som danskere og det er selvfølgelig

nogle grundlæggende værdier det er vores kultur det er vores traditioner det er vores demokrati folkestyre og det er det der er rammen

også det der er grundlaget og det skal vi passe på et af redskaberne

nå målet er flere udlændingepolitiske stramninger det mener vi i dansk folkeparti slet ikke

i den forbindelse er det godt at statsministeren sagde at asyltallet skal så tæt

som muligt men hvorfor regeringen så ikke vil støtte et asylstop kan være svært at forstå

kan jo faktisk godt rummes inden for fns

man beslutter at indrette det på den måde at man afviser asylansøgere ved grænsen

en række andre initiativer

så vi kan få debatten som vi plejer og

til en forespørgselsdebat om den årlige klimapolitisk redegørelse jeg tror det ligger os alle sammen meget på sinde at diskutere klimaet og der er jo også sket

som gør den her debat aktuel så vi ser frem til debatten og glæder os over at klimaministeren vil

er det glædeligt at klimapolitikken har fået lov til at fylde meget i to tusind og atten vi står over for en

den skal vi løse i fællesskab i god og åben dialog regeringen er trukket i arbejdstøjet og det håber jeg også at oppositionen vil gøre fra regeringens side vil vi i to tusind og nitten fortsætte med

bruge vores kræfter på at præsentere befolkningen for konkret politik der fører til fremskridt for klimaet derfor holder vi fra regeringens side øjnene på bolden og fortsætter ud ad de ambitiøse spor vi allerede har lagt klimapolitisk redegørelse to tusind og atten giver et overblik over den retning regeringen har sat for danmarks vej mod klimaneutralitet senest i to tusind og halvtreds og indeholder derudover også mine kommentarer til de anbefalinger klimarådet er kommet med i to tusind og atten redegørelsen gengiver nogle af de klare mål men foruroligende budskaber vi også i to tusind og atten fik

udgav i efteråret to tusind og atten en særrapport om mulighederne for at holde den globale opvarmning nede på en grader en grader i forhold til den

klimapanelets budskab var at hvis opvarmningen skal begrænses

en grader skal de globale drivhusgasudledninger

omkring to tusind og halvtreds det kræver omfattende og hurtige globale drivhusgasreduktioner en højere global temperatur end den vi har sat os for med parisaftalen vil medføre en højere sandsynlighed for omfattende konsekvenser af klimaforandringerne som vi ikke kan rette op på hvis vi skal være sikre på at nå parisaftalens mål skal der skabes en balance mellem udledning og optag af drivhusgasser den eneste sikre vej til at opfylde parisaftalens mål er ved at arbejde

sat retning mod omstilling af det danske samfund

det har vi gjort med en lang række konkrete klimapolitiske initiativer først og fremmest vil jeg fremhæve energiaftalen fra juni to tusind og atten en meget ambitiøs aftale som lægger sporene for energipolitikken frem mod to tusind og tredive

jeg også glad for at aftalen har opbakning fra hele folketinget det vil jeg gerne kvittere for med energiaftalen satte vi i fællesskab det ambitiøse mål at danmark senest i to tusind og halvtreds skal være klimaneutralt på den måde går danmark foran i den globale og europæiske indsats for at leve

til parisaftalen med aftalen har vi anvist vejen mod fem og halvtreds procent vedvarende energi i to tusind og tredive mod godt tredive procent i dag altså næsten en fordobling på kun ti år derudover skal hele vores elforbrug kunne dækkes af strøm fra vind sol og andre grønne energikilder i to tusind og tredive og så skal kul til elproduktion udfases frem mod to tusind og tredive

transportområdet kan alligevel give et bidrag til målopfyldelsen i eu på to og tredive

i de ikkekvotebelagte sektorer også kaldet biler bønder og boliger

altså med regeringens ambitiøse indsats nået rigtig langt i forhold til at opfylde målet

at vi når helt i mål med fastlagte stocktakes i forpligtelsesperioden

konkret tager vi med udspillet blandt andet fat på de klimabelastende biler indtil nu er

at der ikke længere skal sælges flere traditionelle benzin og dieselbiler efter to tusind og tredive og fra to tusind og fem og tredive skal der ikke sælges nye

et klart signal til bilindustrien og resten af verden om at vi vil have grønne biler på vejene vi vil hjælpe udbredelsen af elbiler med en række tiltag herhjemme det første skridt tog vi da vi sikrede at elbiler med en værdi op til firehundredetusind kroner er fritaget for registreringsafgift

er der nu garanti for en taxitilladelse til op

til tre hundrede grønne taxier vi nedsætter også lige om lidt en kommission der skal komme med forslag til en samlet strategi for udbredelsen af grønne biler i stor skala

det er den eneste seriøse tilgang når vi skal nytænke et område hvor staten hvert år får cirka halvtreds milliard kroner ind i indtægter til

både for klimaet og danskernes sundhed det skal vi nu til at drøfte nærmere med kommunerne og det glæder jeg mig meget til i udspillet tager vi også fat på landbruget også her med et

nogen tidligere regering har fremlagt danmark har i dag et meget miljøvenligt og effektivt landbrug i europa men vi mangler gode klimaløsninger i stor skala som vel at mærke ikke går ud over landbrugsproduktionen vi er nødt til at forske og udvikle nye løsninger derfor har regeringen sat halvfems

til en ambitiøs klimaforskningsindsats i

vil igangsætte konkrete tiltag

biogasanlæg udbredelse af luft og klimavenlig staldteknologi og etablering

få måneder efter klimaudspillet blev lanceret allerede i fuld gang med at implementere initiativerne det har vi kunnet gøre

en opposition der i stedet har været mere optaget af valgkampdrillerier

kan vi ikke klare i danmark alene vi skal gå foran

vi har de internationale og europæiske rammer der ansporer andre lande til at arbejde mod nettonuludledning ligesom danmark retningen i eu i de kommende år bliver her altafgørende her arbejder regeringen aktivt for at klar retning

et klimaneutralt samfund når der skal fastlægges en ny

der gør at vi opnår klimaneutralitet senest i to tusind og halvtreds det gælder for eksempel på transportområdet hvor regeringen vil presse på for at eu får en plan for udfasning af benzin og dieselbiler danmark får ikke noget ud af at gå enegang her vi er nødt til at sende et fælles stærkt signal i eu for at presse bilindustrien eu har også en vigtig rolle at spille i de

hvor vi fra dansk side arbejder for at eu skal fastholde sit globale lederskab det skal blandt andet sikres ved at eu senest i to tusind og tyve styrker sit bidrag til parisaftalen med cop24 i katowice veloverstået

blandt andet via en aktiv fælleseuropæisk indsats fået et regelsæt der skal gøre parisaftalen til virkelighed det er en af de store klimapolitiske sejre vi har høstet

der fortsat være fokus på behovet for at øge det globale ambitionsniveau

danmark overopfylder klimamålet i eu i to tusind og tyve med hele fjorten million

rigtig stolte af energiaftalen sikrer at udledningerne fra energisektoren fortsat falder dramatisk frem mod to tusind og tredive klima og luftudspillet bidrager også med betydelige

meget svær udfordring som regeringen alligevel har taget op på den måde sikrer vi at danmark kommer i mål i to tusind og halvtreds derfor mener jeg at vi er på den helt rette vej med omstillingen men vi er langtfra i mål med klimaindsatsen og regeringens indsats stopper heller ikke med energiaftalen og klima og luftudspillet vi har lagt faste stocktakes ind for klimaindsatsen frem mod to tusind og tredive første stocktake

i to tusind og to og tyve hvor vi følger op på klimaindsatsen og vurderer hvor vi står og hvad vi skal sætte i gang

i salen og blandt de mange aktører i danmark der er engageret i klimaindsatsen

i spil i klimaindsatsen og det skal ske under hensyntagen til sund fornuft danmarks økonomi og til hvordan vi får mest muligt klima for pengene det synes jeg er en rigtig spændende udfordring jeg ser frem til en god debat med jer her i danmark om danmarks klimapolitik

ordførerne det er ét spørgsmål vi har i den her runde inden vi går videre med ordførerne det er de nye spilleregler vi har

fremgår det ret tydeligt at hvis

frem til at være et nulemissionssamfund i

og halvtreds så skal vi altså sænke vores

i i sine handlinger og sin planlægning står vi altså over for

og halvtreds man kommer frem til det hundrede år for sent det er derfor jeg sådan sidder og har lidt svært ved at

tage det helt alvorligt når regeringen skamroser sig

store klimaindsats er det ikke korrekt at med de tal som er kommet i de besvarelser

det udspil vi er kommet med lægger vi en ambitiøs kurs frem mod to tusind og tredive men det er også klart at en række af de lavthængende frugter er høstet det gælder ikke mindst i forhold til omstillingen af energisektoren biomasse og så videre der er en masse tiltag vi har gjort

fra to tusind og ti til to tusind og tyve men jeg kan bare garantere

en ting vi skal nå målet i to tusind og halvtreds om klimaneutralitet og det er også derfor det indgår i regeringens klimaudspil at vi tre gange frem mod to tusind og tredive og det kan blive endnu flere gange skal se hvor langt vi nået

har signaleret at vi også er parat til i to tusind og tyve

klimaambitioner frem mod totusinde og

så en kontrast igen jeg står med lidt samme følelse som

hastigheden så så hvordan kan ministeren stå og rose det man gør

frem mod to tusind og tyve på mellem ti og elleve million

frem mod to tusind og tredive på samme niveau som aftalen fra to og tolv nemlig mellem ti og elleve million

dertil kommer så oveni at der er kommet et klimaudspil fra regeringen som reducerer

at vi er parate til at tage yderligere initiativer

i at der er nogle lavthængende frugter som er høstet men det vi prøver at komme frem til er

det er regeringen mener at vi frem til

og tredive kan reducere med seks million

halvtreds skal vi så fjerne ni og tredive million

tredive så de næste ti år lægger regeringen op til at vi reducerer med seks million

kommende regeringer efter det hvordan kan det være udtryk for at man er seriøs at man ambitiøs og at man tager ansvar for den omstilling

godt tilfreds med det men jeg vil da også godt understrege at

tilstrækkeligt der bliver både frem mod to tusind og tredive

den måde hvorpå vi bedst kan løfte det her er jo ved at vi får

eu til at løfte sit niveau

som som verdens centrum men skal vi for alvor få gjort noget og her arbejder regeringen superaktivt og heldigvis med et meget meget bredt flertal herunder også

i ryggen for at eu skal øge sit ambitionsniveau

på for at resten af verden øger sit ambitionsniveau

er vejen at vi får øget det internationale niveau

at vi har fået en og tredive år eller vi har lavet os et fælles mål om at i løbet af de næste en og tredive år skal danmark være et land der ikke udleder mere

vi har en og tredive år til at løbe en strækning lige nu løber regeringen med tempo

det vil ikke tage en og tredive år men en hundrede og en og tredive år hvis det her var maraton og det kan man jo godt sige hvor det gælder om at komme i mål og gøre det i tide hvordan skal resten af befolkningen så tro på at vi kan nå det sidste stykke når man løber med et tempo lige nu

vel nærmest kan kalde kravletempo hvordan skal vi så nå noget

en og tredive år hvordan skal vi tro på at vi når det på en og tredive

parate til at kigge på om ikke det kan lade sig gøre før to tusind og halvtreds jeg finder at med de

tiltag der er gjort energiaftalen energiaftalen klimaudspillet er vi nået et væsentligt stykke

er klart at der bliver brug for at vi gør yderligere og så er der jo ikke mindst brug for at der sker en massiv teknologiudvikling

spille en afgørende rolle det er jo også baggrunden for at vi

energiaftalen øger

vi bruger på forskning og udvikling på energiområdet ganske markant så vi kommer op på

for nylig resultaterne af det udbud som viste

før i tiden det er jo et glædeligt resultat og jeg er sikker på at ministeren er enig med mig

med den teknologiudvikling vi har haft

vedvarende energi der har været må man jo forudse

snart kommer til det punkt hvor den vedvarende energi kan klare sig helt uden

at vi i danmark får erstattet meget af

vores fossile energiproduktion med vedvarende energi

dansk folkepartis optimisme med hensyn til at teknologiudviklingen vil gøre

tog et ansvar her som jo også

vi er gået fra en støtte til og tyve øre per kilowatt time til

lige på den anden side af to øre

markant og det gør jo også at den grønne omstilling bliver langt langt billigere og det

af at der er sket en massiv teknologiudvikling

så kræver det at der sker en teknologiudvikling og det er der heldigvis sket her og det har jeg

lang række områder herunder også på på landbrugsområdet og andre områder som er vigtige i

er alvorlig klimaet forandrer sig og

flere bliver ramt af oversvømmelse vi havde herhjemme en rekordvarm sommer som

et forvarsel på hvordan ekstremt vejr lige pludselig kan vende op og ned på det

opfatter som normalsituationen statistikken og talrige forskningsrapporter har understreget at vi skal handle hurtigere

vi skal handle og sætte omstillingen i gang i alle dele af vores samfund da fns klimapanel offentliggjorde sin seneste rapport i efteråret talte klimaministeren også med med store ord jeg mener at klimaministeren sagde at vi skulle gøre alt hvad der stod i vores magt for at sætte ind over for klimaforandringerne i så fald

må man håbe at der kommer højere magter til på et tidspunkt

at man løser en meget lille del af opgaven de næste ti år nemlig seks million

forventer at de regeringer der kommer efter det kan fjerne knap fyrre million

de tyve år der resterer for at nå i mål

bare dybt uenige om hvor hurtigt vi skal bevæge os lige nu statsministeren slog også ud med armene

jeg spurgte ind til hvad regeringens faktiske politik ville betyde og

stod i skærende kontrast til statsministerens fine ord nemlig at det regeringen nu havde gjort ville give en hundrede og halvtreds flere elbiler

jo ikke noget voldsomt imponerende tal jeg

er blevet solgt i to tusind og sytten og det svarer til seks timers salg af almindelige biler i hele to tusind og nitten så det siger sig selv at med det slæbespor regeringen har placeret os i så kommer vi til at skulle bevæge os meget hurtigt bagefter

opfordrer til at vi kommer i et andet gear at vi følger de opfordringer fra rapporterne om

og gøre det overalt i samfundet altså at få landbrug og transport med apropos det

min gode kollega herre søren egge rasmussen har jo spurgt

kunne få en opgørelse over hvad de enkelte elementer i regeringens klima og luftudspil ville bidrage med og der er kun et af de forslag

handler om landbruget som har fundet vej ind i tabellen og faktisk har en klimaeffekt så

otte og tyve bulletpoints på et stykke papir men

af tingene der rent faktisk reducerer klimabelastningen så har vi stadig væk en stor udfordring

jeg sige at den klimabelastningsreduktion som det ene forslag giver svarer til en tyvendedel af den reduktion man

ved at lave den skrivebordsøvelse som regeringen laver ved at godskrive klimakreditter så for hver gang vi gør noget ude i virkeligheden

og det siger sig selv at det kommer vi ikke til at kunne redde klimaet med

vi er med andre ord nødt til at snakke lidt mindre

seneste år har

gået i den forkerte retning man startede i to tusind og seksten med at halvere investeringerne i

set ikke bare for klimaet men også for danske arbejdspladser som vi får færre af når vi investerer mindre i fremtidens løsninger man forsøgte også at aflyse havvindmølleparker

som et flertal i folketinget faktisk havde stået bag og stadig væk stod bag og tre gange i løbet af de sidste par år har man gjort de sorte fossile biler billigere mens elbilerne er blevet dyrere det siger sig selv at det er den forkerte vej

regeringens manglende ambitioner på det her område

skriver folk under på et krav om en styrket klimalov der er snart halvtredstusind borgere som har skrevet under på at de vil have en styrket klimalov når halvtredstusind borgere synes at det er nødvendigt selv om vi rent faktisk har en klimalov

de kan se at den ikke bliver taget alvorligt nok og at regeringen ikke gør det der er behov for

vi har også oplevet at ikke bare de grønne

men også regeringens egen rådgiver klimarådet

fortalt at man bremsede op i omstillingen det var det der fik ministeren til at kalde klimarådets kritik for for volapyk og nogenlunde samtidig udskifte formanden for klimarådet men alle de her ting går jo ikke væk af at man ikke vil lytte

vil gerne fra oppositionens side fra socialdemokratiets side til forhandlingsbordet vi vil gerne kigge på hvad man kan gøre i transport og landbrugssektoren også med meget kort varsel for

få bragt klimadebatten og klimaindsatsen tilbage på sporet danmark skal igen være et

at hverken verden eller danmark er på sporet til at opfylde parisaftalens målsætninger om temperaturstigninger på højst to grader og så tæt på

en grad som muligt samt at regeringens samlede klimaindsats ifølge klimarådet vil sænke hastigheden i den grønne omstilling til en fjerdedel af det nuværende tempo folketinget ønsker ikke som regeringen lægger op til at

bremses og understreger behovet for at der tages fat på omstillingen i alle sektorer derfor pålægges regeringen inden folketingsvalget at indkalde til forhandlinger

tilstrækkelig ambitiøs og langsigtet plan for dansk klimaindsats der blandt andet indeholder konkrete tiltag der reducerer

er godt klar over at der ligger sådan et mål om at vi skal være et nulemissionssamfund i to tusind og halvtreds men det er jo et mål der er fastlagt

har sådan nogle formuleringer om at man skal være fossilfri i to fem og fyrre vi arbejder selv i enhedslisten for at vi skal prøve at lave en god plan for hvordan vi kan være et nulemissionssamfund i

vil godt høre ordføreren om om det ikke er korrekt at vi nok er nødt til at revidere

i mål med at være et nulemissionssamfund eller

mindet om at det tempo vi hidtil har

altså det er ikke længe siden at vi diskuterede fossilfriheden i

hurtigere af med de fossile brændsler det er jo blandt andet for at gøre det mere realistisk

regeringen indtil nu har lagt op til det jeg prøver at få sat fokus på i den her debat er jo i virkeligheden at selv hvis man gjorde det i regeringens tempo og det ministeren siger så er den indsats der

de næste ti år langtfra nok til at vi kan nå i mål

ret i at vi skal skynde os men vi kunne jo starte med overhovedet

tage alvorligt at vi har lavet en målsætning i

halvtreds og vi vil gerne som jeg siger fremskynde også delelementer af det

gerne vil give os gode råd så tror jeg egentlig at

vi kan få noget ud af at inddrage civilsamfundet derude i nogle processer hvor vi kommer frem til om det er realistisk at lave en god plan hvor vi kommer

kvittere for at der har været nogle elbilforhandlinger hvor jeg synes der kørte et fint parløb som som

konturerne af at der kunne være et godt samarbejde i et andet flertal efter et valg

mig høre ordføreren hvad er det for et konkret mål

på elbilsiden at ordføreren tror vi skal fastsætte

en halv million og regeringen har sagt en million hvad er det

og man kan sige at forskellen på det mål som socialdemokratiet formulerede og som regeringen i øvrigt brugte det meste af et halvt år på

at skyde ned indtil man så selv formulerede et andet mål

at regeringen ikke vil bindes op på målet og derfor har

vi tror og håber at teknologiudviklingen vil muliggøre at vi kommer endnu længere

presse en udvikling igennem og det er derfor vi leder efter et bindende mål og der er vores udgangspunkt jo de femhundredetusind grønne biler som vi selv har spillet ud med jeg tror i virkeligheden også at det vil betyde at det man er nødt til at starte op altså den udvikling man er nødt til at sætte i gang

teknologien vil gøre det men teknologien går uden om danmark i den nuværende situation fordi der ingenting sker og det betyder at der er gode nye grønne biler som ikke bliver introduceret på det danske marked fordi man ikke ved om det danske politiske system er villig til at modtage

af vores produktion af fossil energi altså

godt tænke mig at høre om socialdemokratiet mener at det klimapolitisk kan forsvare at blive ved med at jagte nye olie og gasressourcer

på nogle internationale aftaler som skal gøre det til en dårlig forretning på sigt

set gerne af med det marked vi tror så ikke

hvor meget vi producerer i nordsøen det vigtigste argument

bruger finansieringen fra den udvinding af olie og gas blandt andet til at lave togfond og andre ting som betyder at vi kan accelerere den grønne omstilling så jeg vil meget gerne stramme op på internationalt plan for at sikre at der bliver forbrugt mindre olie og gas altså lave stramme aftaler til at vi skal nedbringe forbruget af det her men så længe der er et forbrug af det har vi i socialdemokratiet valgt at sige

hvis vi stopper udvindingen i nordsøen så bliver det udvundet et andet sted og det vi gør med provenuet fra nordsøen er blandt andet at accelerere den grønne omstilling herhjemme og investere i den kollektive trafik

til at sætte den nye i søen og give den fart

det var der nogle andre partier i den aftale der sagde

at vi fortsat skal ud og jage nye ressourcer altså finde nye områder at stikke boretårnene ned i for at få olie og gas op

den fossile energisektor og at der er relativt

i den grønne energisektor men det er også klart at bevægelsen

set den helt rigtige udvikling vi stiler efter vi sigter

med produktion af olie og gas i høj grad handler om hvor hurtigt vi kan få fjernet det verdensmarked og det er ud fra betragtningen om at vi ikke tror vi hjælper klimaet ved

investerer deres overskud i en grøn omstilling

spørgsmål om den balance og der er det altså efterspørgselen på verdensmarkedet og dermed de internationale aftaler som skal lukke ned for olie og gas

det er ikke danmark der ensidigt skal lukke ned for sin egen produktion

var meget fokuseret på det der med at vi skal handle hurtigere i alle dele af vores samfund og

set nok ikke uenige om at at hastighed

selvfølgelig altid afgørende i den her sammenhæng herre jens joel

at regeringen er i det herre jens joel kalder et slæbespor det er vi så nok ikke helt enige om

i socialdemokratiets ordførers tale

lidt mere om hvordan hvordan det så er s vil sætte tempoet op hvad er det for et andet gear socialdemokratiet har hvilke helt konkrete tiltag er der på paletten hvordan vil socialdemokratiet for eksempel konkret

en mindre metanudledning fra danske malkekøer herre jens joel siger at han gerne

man kunne tage fat i og det er jo alt fra nogle meget komplicerede ting som lyder simple omkring ændret foderstofsammensætning i forhold til husdyrene eller hyppigere udslusning af gylle

lavede et overblik over hvis man nu alle sammen opførte sig sådan som de landmænd der faktisk er bedst til det her hvor meget kunne man så egentlig vinde

det undrer mig egentlig lidt at man overhovedet har et klimaudspil uden at have gjort

jo lidt ked af at når der så kommer en debat

en forklaring om at den eneste måde at reducere udledningen fra landbruget

det synes jeg er lidt ærgerligt for debatten det ville også være lidt ærgerligt for køerne og det ville også være lidt ærgerligt for dansk landbrug jeg mener faktisk ikke det

og der er jeg ikke enig med det jeg opfatter som regeringens måde at sige på vi ved ikke noget

par stykker af dem men men jeg tror vi har flere gode

er jo begge to initiativer

der allerede er på skinner så jeg hører stadig væk ikke rigtig sådan nogen helt konkrete

hvorfor hører det så ikke til i et udveksling af best

skal andre tage ved lære af hvorfor er man ikke i den dialog med landbruget om

at få sat gang i nogle af de ting vi allerede ved jeg

med regeringen i at vi ikke ved det hele endnu jeg er bare lidt uenig

der tror jeg godt vi kan komme i gang også inden vi ved

er løsningen nej men det som debatten gik på er

sammenhæng som ordføreren så ikke nævner nemlig det at jeg tror de fleste klimaforskere vil være enige i at den billigste måde isoleret set at

hvis man satte det i den rigtige kontekst ligesom i måske det meste af resten af talen hvor ordføreren kun nævner halvdelen af sandheden det lyder

meget sjovt hvor meget man til næste år vil få af positiv effekt på elbiler med den her

kommende afgift som så stort set er ens i det vi har i dag

to rolige år uden

det som jens joels beregninger går på er jo præcis hvad der vil være ved den afgiftsmodel ikke de mange andre initiativer vi tager på

taxavognmænd altså klimataxaer og klimaspor

ventepladser med klimavenlige taxaer hurtigladestandere og så videre og så videre alle de tiltag er ikke med i den beregning og det

tæller på min skærm som der plejer at være

har sat af til alle de her grønne initiativer

en fælles pulje med med tre milliard

hvilket emne man var på talerstolen for at snakke om hvor mange penge er det man

at nå de mål som ordføreren taler om

tredjebehandlingen det var jo også noget vi sagde i de forhandlinger

socialdemokratiets valg at vi ikke var med i finanslovsforhandlingerne det var regeringen der valgte at lave en finanslov med dansk folkeparti og det er man jo i sin gode ret til men de penge som vi gerne ville have brugt nogle flere af på det grønne område var dem vi anviste

billigere firmabiler og hvis jeg skal rose regeringen så er det faktisk mit indtryk at det forslag om billige firmabiler som de konservative også tidligere har fremsat og som regeringen også har med i deres klima og luftudspil

elbil alliance og så videre meget meget gerne vil have det har

her i folketingssalen hvor regeringen så stemte imod til trods for at det

synes jeg er ærgerligt for det er en lille ting men noget som branchen også gerne vil have og som kunne sætte skub

grønne firmabilsordninger

ud og profilerer os på grønne firmabiler for det har vi en aftale om og frem til at vi så lancerer det udspil som vi så forhåbentlig kunne blive enige om

ud og profilerer os på grønne firmabiler så vi går

og siger at vi ønsker grønne firmabiler og at hvorfor vil regeringen ikke

i stedet for at komme med de konkrete tiltag som ordføreren agter at gennemføre og jeg fik ikke fat i hvor mange penge der skulle til for at nå de mål

var det femten femten tyve og fem og tyve million

som det ville koste at lave den her firmabilsbeskatning som branchen anbefalede dem kunne man nok godt have fundet på det statsbudget som er blevet lagt frem til nytår men vi kunne også godt have fundet dem i de hundrede million kr vi faktisk havde lavet energiforlig om

thomas danielsen at vi har profileret os på at vi gerne ville gøre det her

jo en del af det socialdemokratiske grønne udspil som kom inden vi lavede en energiaftale

ikke fordi det bliver hemmeligt lige pludselig

mener om ting det mente vi før energiaftalen og det mente vi selvfølgelig også efter energiaftalen jeg

igennem i folketinget for hvis jeg tæller mandaterne så burde

set være flertal for lige præcis det forslag men regeringen stemte jo imod da vi fremsatte det i øvrigt som en lille ændring

udmærket overblik over hvad status er på den danske klimapolitik hvilke målsætninger danmark har og hvordan det går med opfyldelsen af dem det ser ser set med mine øjne ganske fornuftigt ud klimaudfordringerne er en stor global og reel udfordring

har vi i danmark igennem mange år haft en målsætning om at det danske energisystem skal gå fra at være baseret på fossile brændsler til vedvarende energi i danmark har vi stået sammen om den opgave gennem brede politiske forlig om energi og klimapolitik og vi har da også i dansk folkeparti deltaget i det arbejde som part i de seneste tre energiaftaler senest indgik alle folketingets partier en ny energiaftale i juni sidste år

og i aftalen lægger vi i øvrigt sporene for at danmark i årene der kommer der kommer i endnu højere grad end nu vil få

energiforsyning fra vedvarende energi i mange år var overgangen til vedvarende energi en dyr strategi at følge for den vedvarende energi var i mange år langt dyrere end den fossile energi og det krævede store subsidier men i de seneste år er der heldigvis sket en hurtig teknologiudvikling hvor den vedvarende energi er blevet langt billigere at producere faktisk står vi over for at den vedvarende energi snart vil kunne udkonkurrere den fossile energi alene på prisen

for ikke kun får vi en billigere og renere energiproduktion uden klimapåvirkning men oven i købet

opnår vi også at danmarks afhængighed af import af energi bliver mindre og det er vi glade for i transportsektoren går udviklingen også hurtigt i disse år ser vi nemlig en gunstig udvikling hvor især hybrid men også elbiler bliver billigere

hybrid og elbiler blevet et reelt alternativ for mange danske bilejere og vi kan se på salgstallene at danskerne tager bilerne til sig fortsætter udviklingen

at vi vil opleve at danskerne for alvor tager hybrid og elbiler til sig og vi vil i kombination med den besluttede elektrificering af jernbanenettet opleve at udledningen

energi og klimapolitikken som vi i dansk folkeparti mener er en smule forsømt

indsatsen for at spare på energien i danmark er vi faktisk ret gode til at reducere vores energiforbrug især isolering af bygninger er vi gode til og det bidrager både til lavere energiregninger og at energiforbruget og dermed

så derfor mener vi i dansk folkeparti at vores klimapolitik også skal have et ben som hedder energibesparelser

vil jeg konkludere at med den førte energipolitik understøttet af

vi i danmark grundlæggende på vej i den rigtige retning i klimapolitikken og vi ser optimistisk på mulighederne for at den danske klimapåvirkning vil falde markant i årene der kommer dermed viser vi at vi kan fastholde et højt udviklet samfund som forsynes med vedvarende energi uden at vi kommer til at gå på kompromis med vores levestandard det er på den måde danmark kan være et foregangsland og vise de store udledernationer

konstaterer at der de seneste par år har været en hastig teknologiudvikling hvor vedvarende energi er faldet betragteligt i pris og at der dermed har været et faldende støttebehov til den vedvarende energi således er el produceret med vindmøller og solceller i dag billigere end energi produceret med fossile brændsler dermed understøttes at overgangen til vedvarende energi kan ske hurtigere og billigere end hidtil forventet

klimapolitiske mål kan opnås på markedsvilkår

og for mange nu er et reelt alternativ til traditionelle køretøjer sammen med øget elektrificering af jernbanenettet vil denne udvikling resultere i faldende

at lægge større vægt på energibesparelser og effektivitet idet energi som ikke bliver brugt

anerkende at ordføreren havde et fokus på energibesparelser

deler og som jeg glemte i min ordførertale så jeg vil bare kvittere for at

vil bruge anledningen til at spørge ordføreren hvordan dansk folkeparti tænker vi bedst kan prøve

få lokket regeringen til at mene noget mere om det her

vi foreslået at man kunne stille krav til energibesparelser i alle offentlige bygninger og ikke kun i de statslige vi har i dag det kunne også være at ordføreren mente at man skulle prøve

at lande på et mål for hvor meget vi skal reducere for eksempel frem tusind og tredive totalt set eller ved puljeordning eller et eller andet så hvordan kunne dansk folkeparti bedst se sådan et system indrettet

det man kører efter lige nu er eus absolutte minimumskrav og

skal understøtte det erhvervsliv og de kompetencer vi har i danmark

til kommuners og regioners bygninger og

gå forrest og og vise det gode

kommunernes mulighed for at foretage sig alt det de vil er jo at der er en vis styring af kommunernes økonomi herindefra der kunne

til at anlægslofterne

i forhold til transportområdet hvad er så dansk folkepartis

lyst til eller eller holdning til at man sætter et mål for hvor mange grønne biler vi gerne vil

politisk signal om at vi gerne vil sætte den her bevægelse i gang ordføreren nævnte jo selv at det den teknologiske udvikling heldigvis tyder på nu at det vil blive nemmere

vil dansk folkeparti være med på at drøfte

have nogle målsætninger for hvordan det kunne se ud

der skal indføres hvornår man risikerer at skulle tage nogle meget dyre beslutninger

for at opnå et bestemt antal til et bestemt tidspunkt til gengæld

fokusere på at omlægge registreringssystemet altså registreringsafgiften sådan at den i højere grad favoriserer

på den måde via en incitamentsstruktur at lokke danskerne til i højere grad at tage de grønne biler til sig

det har indtil videre ikke rigtig vundet gehør

til andre dele af verden fordi deres levevilkår i deres hjemlande

der så nogle der kalder for klimaflygtninge og det er jo også

men hvis man er optaget af der skal være færre flygtninge burde man så ikke være mere optaget af at vi gør noget ved det der får folk til for alvor at bevæge sig og bevæge sig i retning af europa nemlig klimaforandringerne burde man ikke sætte alle kræfter ind på at bremse den udvikling der gør at vi får flere flygtninge i

men jeg mener bestemt også at vi med den klimapolitik som vi fører her i folketinget og som dansk folkeparti også

at adressere danmarks andel af af klimaudfordringen danmark kan ikke løse den alene men vi kan gå foran med et

indrette et moderne samfund hvor vi ikke går på kompromis med levestandarden og samtidig reducerer vores

der kan være adskillige hundrede millioner flygtninge som kommer ekstra

grund af krig men på grund af klimaforandringer ordføreren

var inde på at at det med at spare på energien måske ikke var taget så godt med

og det tror jeg egentlig ordføreren har ret i i energiaftalen er der nogle elementer hvor der skal holdes et udbud altså hvem der kan gennemføre flest

set at der bliver et overset område tilbage ordføreren nævner så at det kunne være at stille krav

lov til at bryde det ville så sige at en lang række kommuner som har penge i kassen

set kunne realisere fornuftige projekter og indhente

nu nævnte ordføreren selv at at det kunne være at det var anlægsloftet der skulle brydes ser ordføreren konturer af hvor

jo at anlægslofter skal overholdes men jeg opfordrede til at man måske kunne beslutte sig for at se lidt mere fleksibelt på

så det var en måde at gøre det på men

masser af muligheder for at forhandle ting ind i forskellige aftaler

centralt skrue ned for temperaturen og sænke ledningstabet og dermed spare

kan bygge oven på energiforliget og ligesom sikre at der kunne være energibesparelser

nogle ekstra beslutninger som kan lægges oven på den

energiaftale

vi er så rigeligt på vej med energiforliget og den klimaplan som

fremlagde her i efteråret det er så lidt en anden udlægning man får fra klimarådet men hvor mener dansk folkeparti

udskifte vores fossile

vedvarende energi og det er er en retning der fortsætter og endda med med endnu større hastighed

at teknologien bliver ved med at udvikle sig for at vi kan høste

menneskehedens historie men lige præcis på energiområdet er det

gået rigtig stærkt inden for de sidste fem til ti år

der tyder på at den udvikling stopper så ja

fns klimapanels rapport fra oktober sidste år om hvad der egentlig skal til det er bare teknologien der ordner det mens vi kigger på eller hvordan skal

gevinsterne af og den energiaftale vi indgik for et halvt år siden

og derefter skal der forhåbentlig forhandles en ny

der skal jo selvfølgelig ske nye politiske tiltag og dem er det klogest at vente med at tage beslutning om til det tidspunkt hvor

vi kender vores situation og det teknologiniveau vi har

tro status på den danske klimaindsats både nationalt og internationalt

klimapolitisk år ud over det sædvanlige regeringen samlede alle folketingets partier om en langsigtet og ambitiøs energiaftale den indeholder alt lige fra tre nye havvindmølleparker

vedvarende energi nedsættelse af el og elvarmeafgiften en modernisering af varmesektoren til gavn

forbrugerne og den grønne omstilling styrket energi og klimaforskning og meget meget mere

en virkelig god aftale der sikrer danskerne mest mulig grøn energi for pengene samtidig med at

den gavner dansk eksport af energirigtige løsninger regeringen spillede derudover som den første regering i danmark ud med en særskilt plan for klimaet som nedbringer udledningen af drivhusgasser og sikrer danskerne renere luft for vi vil vinde klimakapløbet og derfor er de ikkekvotebelagte sektorer også et vigtigt sted at tage fat

sidste nye benzin og dieselbiler være solgt og ingen bybusser eller taxaer må luftforurene derudover afsætter vi blandt andet firs million kroner til ladestandere til elbiler giver grønnere biler

grønne firmabiler på landbrugssiden afsætter vi blandt andet halvfems million kroner til forskning i at nedbringe udledninger fra landbruget en pulje der netop er åbnet i sidste uge og som skal gå til bæredygtig arealanvendelse klimasikring af gårde stalde med videre

klimavenlig fødevareproduktion siden nitten halvfems har landbruget formået at sænke udledningen af drivhusgasser og ammoniak samtidig med at produktionen faktisk er steget

skal vi selvfølgelig holde fast i og styrke og de grønne løsninger inden for landbruget er derfor afgørende vigtige

præcisionslandbrug biogas jordfordeling med videre det er en stor sejr for vores klima at vi med energiaftalen og klimaplanen nu lægger vejen og finansieringen til at opfylde vores mål for

atten har på mange måder været skelsættende i dansk energipolitik på baggrund af aftalen mellem regeringen og dansk folkeparti fra to tusind og sytten om teknologineutrale udbud kunne vi i december skrive

det skete ved at lade sol og vind konkurrere om at levere mest mulig grøn

er hele seks gange lavere end den var på den gamle ordning

fem og tyve øre i to tusind og nitten holder vi endnu

teknologineutralt udbud og så kan vi jo glæde os over at de resterende partier nu har set hvilken succes det har været og derfor er gået med til at afsætte fire

fire og tyve til endnu flere teknologineutrale udbud og en endnu mere omkostningseffektiv grøn omstilling resultatet af vores teknologineutrale udbud

den danske klimaindsats skal fortsat være blandt de mest ambitiøse i verden i eu er det helt centralt med et fælles fodslag og et stærkt samarbejde

indfries og danmark fortsætter selvfølgelig med at presse på for et højere niveau vi har blandt andet arbejdet for et eu mål om to og tredive procent vedvarende energi i

procent forbedring af energieffektiviteten

og halvtreds herhjemme vil vi blandt andet afsætte hundrede million kroner til forskning i optag og lagring af

gode grønne tiltag at bygge videre på og jeg ser frem til

noterer sig med tilfredshed resultatet af cop24 der fastsætter parisaftalens regelsæt det er et vigtigt skridt i implementeringen af

aftalen der blandt andet skal sikre reelle globale reduktioner i drivhusgasudledningerne samtidig ser folketinget med stor alvor på ipcc’s en

graders rapport og anerkender i den sammenhæng regeringens indsats for at øge den globale klimaindsats regeringen bør arbejde for at danmark fortsat opfylder sine internationale forpligtelser og yder sit bidrag til opfyldelsen af parisaftalens mål folketinget konstaterer i den forbindelse med tilfredshed at regeringen har taget en række vigtige skridt med klima og luftudspillet folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for at

en ambitiøs grøn omstilling der skal gøre danmark til et klimaneutralt samfund senest i

og halvtreds folketinget anerkender det fremskridt der er gjort både i eu og i fn regi for at mindske de globale drivhusgasudledninger og opfordrer derfor regeringen til at fortsætte det aktive arbejde

godt at ordføreren nævner at der er noget der hedder parisaftalen og så nævner ordføreren

tale at der er noget med

og så har vi et samlet landbrug som udleder elleve million

ikke gøre noget for alvor frem mod to tredive og så italesætter man at man stadig væk er med på at det skal være et nulemissionssamfund i to

vi har et landbrug der skal nedbringe

tredive til nul i to

ikke se at det kunne være en fordel at vi fik gennemført noget mere frem mod to

i forhold til den ikkekvotebelagte sektor at vi har en lang række initiativer og konkrete virkemidler vi kan bruge aktivt i forhold til at reducere udledningen på den ikkekvotebelagte sektor

virkemidler og mekanismer vi kan skrue på i forhold til vores fødevareproduktion der er dog flere

det ændrer ikke på at der ikke er de her lavthængende frugter hvorfor en stor del af dem

på eu landbrugsstøtten

femten procent fordoble det derved vil man få

præmiere den del af landbruget som laver noget

har en klimaeffekt det kunne for eksempel være de her lavtliggende arealer som har en kæmpe

det som permanent græs altså give et tilskud ud fra de landdistriktsmidler

ved at øge dem og så målrette dem en miljøindsats og få

taler ordføreren om at bruge landdistriktsmidlerne i landdistrikterne

er der nok så meget der svinger men der er ikke nogen tvivl om at årsagen til at vi netop har skrevet de her lavbundsjorde ind i vores klimaudspil

turisme der er masser af muligheder hvis man gør det på en klog måde

en økonomisk ansvarlig ordfører som

herre thomas danielsen at man skal bruge over en milliard kroner om året på at købe

frem for at gøre noget herhjemme når vi ved at vi skal i mål med alt det herhjemme

spilder en masse år og bruger over en milliard kroner om året på at købe

lavbundsjordene har et stort

vi netop også har sat penge af til at kigge på årsagen til

udfordring som eu er bekendt med og selvfølgelig anerkender

er det ikke bare en snuptagsløsning vi

virker helt mærkeligt at man ikke bruger pengene herhjemme

det miljøøkonomiske råd peger de jo faktisk på at den løsning som regeringen laver her en af de mest omkostningseffektive så jo den

er omkostningseffektiv fru ida auken er så meget fokuseret på danmarks klimaregnskab

til gavn for hele klodens klima

at finansiere den grønne omstilling

er ingen tvivl om at

udenrigspolitisk ikke ønsker at være afhængige af

og så er det faktisk en forretning der er med til at finansiere

og halvtreds mener ordføreren så at man kan fortsætte jagten efter nye ressourcer

hvor lang tid skal vi fortsætte med at jage nye ressourcer

og for klimaets skyld at vi selv udvinder nogen af de ressourcer

til politikerne vi har set fns

i deres sidste ipcc

rapport meget klart at vi har en ti til tolv år til for alvor at vende udviklingen for at have en chance for at holde os under halv grads gennemsnitlig temperaturstigning på vores klode uden markante handlinger i alle lande står vi over for flere hundrede millioner klimaflygtninge oversvømmelser tørke hungersnød og tab af biodiversitet

sige tak til de grønne organisationer der er initiativtagere til borgerforslaget

ja vi har jo en klimalov men de kommer så med et forslag til at vi skal gøre det bedre og det som er indholdet i det som der samles underskrifter

mange unge mennesker som med rette synes at klimakampen er det vigtigste jeg er helt enig med dem

der ikke har stemmeret endnu opfordrer til skolestrejke på fredag jeg håber at mange vil deltage det er nødvendigt at befolkningen

for at klodens temperaturstigning kan holde sig under

i folketinget

mellem alle partier det er en aftale som er langt bedre end regeringens oplæg til forhandlingerne vi får tre store havvindmølleparker inden

tredive i stedet for den ene som regeringen havde foreslået

vil efter et valg hvis det giver et andet flertal presse på for at bygge noget oven på den energiaftale der skal solceller på kommunale bygninger og der skal solceller i alle boligforeninger der renoverer deres tage vi skal sikre at solenergien kommer til at fylde mere der har været forventninger til regeringens klima og varm luftudspil

den øgede klimaindsats men jeg synes at regeringen

svigtet og kun indkaldt til forhandlinger om elbiler og landet en aftale som nu kun giver en hundrede og halvtreds elbiler ekstra i to tusind og nitten

det er helt latterligt i forhold til den million elbiler

ikke har nogen konkrete forslag til hvordan skal blive til virkelighed regeringens udspil kom i oktober og man foreslår at nedsætte to kommissioner en som skal kigge på trafikken og en anden som skal kigge på

har regeringen fået nedsat de to kommissioner næ det har man ikke man har ikke bestilt de gode råd

viser virkelig at man ikke ønsker mere handling man kunne vælge at lytte til gode råd fra det miljøokonomiske råd men det råd generer

medarbejderne vil ikke flytte med så regeringen har udsigt til at vi får en ringere rådgivning i år og klimarådet vil venstre helst nedlægge

flytte langt væk fra christiansborg men i stedet kom det til en fyring af klimarådets formand efter at rådet kom med retvisende kritik af regeringens manglende klimaindsats

enhedslisten vil gennemføre en klimapolitik som reducerer danmarks

lytte til det miljøøkonomiske råd

og reducere landbrugsarealet det skal give plads til langt mere skov natur og energiskov

der nu bruges til svinefoder til en alt for stor dansk svineproduktion og der er fordele for dyrevelfærd drikkevand og vandmiljø ved at omlægge landbruget til hundrede procent økologisk landbrug det bæredygtige samfund er et bedre samfund med gode arbejdspladser i omstillingen kæmpe eksportmuligheder rent drikkevand ren samvittighed og tryghed for fremtidige generationer enhedslisten vil omstille transporten vi skal have bedre og billigere kollektiv transport og vi skal i gang med den store omstilling til elbiler

ja det er kompliceret at omlægge den rimelige beskatning af privatbilismen men det er nødvendigt

sige tak til alle de mange som dagligt bruger cyklen det er den mest klimavenlige transport vi skal sikre bedre forhold for cyklister og fremme kombinationen af at benytte kollektiv transport og cykel der sker heldigvis meget

klimafokus uden for christiansborg

betydning hvilke ferierejser man vælger hvad man spiser hvordan man transporterer sig i det daglige hvor meget energi man bruger i sin bolig og hvor lavt et materielt forbrug man kan leve med tak til de kommuner som har en klimamålsætning og arbejder systematisk for at blive

men kære kommuner i har stadig

at reducere affaldsforbrændingen og udfase både kul og importeret biomasse tak til de organisationer der vil inspirere til og kræver klimaløsninger tak til de andelsejede energiselskaber som vælger i stor skala at investere i den vedvarende energi som arbejder målrettet med energibesparelser og som sikrer et velfungerende elnet og tak til den del af erhvervslivet som er med på den grønne dagsorden og tager og tager fns verdensmål alvorligt gid regeringen gjorde det samme i år og i fremtiden er

den nødvendige politik en ambitiøs klimapolitik med regeringens tempo går der hundrede år

for meget før vi når frem til et nulemissionssamfund vi har brug for et folketingsvalg og det skal være et klimavalg så befolkningen kan sammensætte et rødere og grønnere folketing som kan føre den nødvendige klimapolitik enhedslisten er hundrede

forestående oscaruddeling

for at fortsætte i det spor herre søren egge rasmussen for tak til enhedslistens ordfører for at anerkende den indsats der foregår rundtomkring i danmark og

det synes jeg faktisk er en god dagsorden

som den første ordfører jeg har hørt på talerstolen indtil nu

noget andet herre søren egge rasmussen

egge rasmussen læste nogle af elementerne op fra

det borgerforslag blandt andet det her med at satse på udvikling af grønne løsninger mener herre søren egge rasmussen ikke at

i danmark rent faktisk satser på udviklingen af grønne løsninger mener

for kun en som regeringen havde foreslået

godt hvis vi kunne formå at lave noget som udnytter eksportpotentialet

ikke fik takket alle jeg manglede at takke pensionsselskaberne som også

er kapital der bliver investeret i den her omstilling

muligheder igennem vores boligforeninger og pensionsselskaber og andelsejede energiselskaber

i en model hvor vi tilbagefører nogle midler til landbruget så de har råd til at lave den omstilling og det kommer vi snart med et

om på hele trafikken og mister halvtreds milliard

glemte at takke herre søren egge rasmussen for at enhedslisten er en

del af energiaftalen som vi indgik i juni sidste år

jo er rigtig fint jeg ved at herre søren egge rasmussen

fald ikke er noget jeg vil tage på min kappe men jeg er bare glad for og vil gerne takke herre søren egge rasmussen og enhedslisten for også at være en del af energiaftalen

lige investeringer i forbindelse med at vi snakkede om grønne løsninger og danske virksomheders udvikling af grønne løsninger kunne der måske faktisk være en mulighed for at enhedslisten og liberal alliance

danne en ny alliance

erhvervslivets investeringsmuligheder når vi

grønne investeringsfond som faktisk

set godt at vi kunne skrue op for det antal milliarder som den grønne investeringsfond må låne ud

til ministeren for en rigtig fin og detaljeret redegørelse det har vi jo efterhånden også vænnet os til

debat om regeringens redegørelse jeg

andet sted

gerne komme med en indrømmelse indrømmelse til alle jer ordførere her i salen i dag og alle folketingets partier og så selvfølgelig også til alle vælgerne for jeg har nemlig taget fejl af klimapolitikken i danmark

det er jo en stor indrømmelse jeg har taget fejl af klimapolitikken i danmark jeg har tidligere sagt om energipolitikken og i øvrigt også om

nyligt indgåede energiaftale at en god aftale ikke nødvendigvis er en bred

og ikke antallet af mandater bag

er aftalen jo stærkere hvis der er

jeg har sagt det har selveste statsministeren også mig bekendt gentaget et tilsvarende synspunkt og udsagnet er jo for så vidt sådan set stadig væk gældende generelt set i politik men jeg har altså skiftet standpunkt

til man tager et nyt og det gør jeg altså nu for når det kommer til klima og energipolitikken der i dag er altdominerende og omsiggribende

ikke at det førnævnte princip længere er gældende i klimapolitikken er vi faktisk nødt til at bøje os mod hinanden og få enderne til at nå sammen og holde fast i hinanden alle sammen her i folketinget det skylder vi vælgerne og det skylder vi

så også kunne lade sig gøre med energiaftalen fra juni to tusind og atten en aftale alle folketingets partier er med i

så også bare lige have alle partier til at stemme for de initiativer vi har aftalt det behøver jo ikke nødvendigvis

helhjertet at man stemmer for men vi skylder i hvert fald hinanden og igen befolkningen og vælgerne

for indholdet af energiaftalen når vi nu er enige om den liberal alliance var ikke en del af energiaftalen fra to tusind og tolv men den nye energiaftale har vi på baggrund af vores regeringsdeltagelse

udspil og senere i forhandlingerne var vi med til at holde sammen på enderne og på den endelige aftale der som sagt jo omfatter alle folketingets partier inklusive os selv der altså ikke var en del af aftalen fra to tusind og tolv og alternativet der jo så slet ikke var repræsenteret i folketinget i

ikke sådan helt den her rene liberale løsning med ensartede rammevilkår teknologineutralitet skærpede internationale produktstandarder

og det bliver heldigvis heller ikke alternativets hedeste drøm om brandbeskatning af flyrejser og oksekød

hvor ingen får deres hedeste drømme opfyldt men

jo faktisk også internationalt for danmarks

vedkommende først og fremmest i i eu

danmark er ret godt med i forhold til at opfylde vores internationale målsætninger de lave frugter i den grønne omstilling er i første omgang plukket i energisektoren og nu gælder det så specielt grøn omstilling af transport og så vidt muligt også af landbruget de frugter hænger bare desværre lidt længere oppe og vi skal i første omgang så bruge

har målsætningen for omstillingen af vores personbiler til grønnere transport og liberal alliance har finansiering i hvert fald

til helt at afskaffe registreringsafgiften for de grønne biler allerede i morgen og hvem har egentlig ellers det her i folketinget danmark skal føre sin klimapolitik gennem eu og det gør vi i høj grad allerede

skal vi gøre endnu mere markant det skal være endnu mere markant at danmark sætter den dagsorden på eu niveau

eu sætter dagsorden på verdensplan tempoet skal op og den internationale regulering skal skærpes for mennesker påvirker klimaet med den

og i mange mange år frem det kræver vidtgående tiltag at imødegå de udfordringer som den globale opvarmning giver os

rammevilkår og at vi herefter lader markedet drive omstillingen til et netto nulemissionssamfund

det netto nulemissionssamfund som vi i hvert fald her i danmark indtil videre er enige om alle sammen klimaforandringerne vedrører os alle og ingen kan melde hus forbi vores mål i liberal alliance er solide forlig hvor indsatsen baseres på konsensus blandt ansvarlige partier frem for slagsmål og trakasserier på den indenrigspolitiske kampplads dertil er sagen og klimaet for vigtigt liberal alliance tager regeringens redegørelse til efterretning og støtter den vedtagelsestekst som

læst op af venstres ordfører tak for

nysgerrig på om liberal alliance også mener at der er konsensus

en gradersrapporten og så den handling vi ser med med energiaftalen

skal der jo gøres mere der skal tages nye initiativer frem i tiden vi har

hen ikke hvad det danske ord er for det men vi skal kigge ned i aftalen igen

efter nogle år og igen nogle år efter det og så videre

det skal vi gøre i enighed nu har vi heldigvis en bred energiaftale

folketingets partier er en del af og

tage bestik af hvordan teknologiudviklingen for eksempel har været

se i forhold til de internationale målsætninger som

overopfylder og er rigtig rigtig godt med hvad det angår den internationale indsats

er det der for alvor batter noget og når man kigger på de kurver

er en lige linje fra punkt a til punkt b

at en af de aller lavest hængende frugter som

ikke er blevet samlet op endnu er en frugt der er lige under overfladen de her lavbundsarealer

regeringens nye kommission til ligesom at udrede hvor meget

udredt og vi har en mulighed for at modellere vores eu tilskud sådan at de landdistriktsmidler bliver hævet fra syv procent til femten procent

der være lidt ekstra penge i den pulje

man kunne præmiere landmænd som lod være med at pløje de arealer men i stedet for havde

ikke se at vi har nogle muligheder for bare at modellere de

udnytte de potentialer der er der

det er en lidt sjov formulering jeg kan ikke

med at trække på smilebåndet mit syn fejler

søren egge rasmussen om det er fuldstændig rigtigt at der

frugt når vi snakker lavbundsarealer det

det koster penge regeringen har allerede afsat

kunne tage en snak om i energiforligskredsen

i gang med at anvende og anvende og som

man jo så kan skrue op eller ned for alt efter om man kan finde finansiering

det virkelig er enormt nemt det er bare en plov man skal lade stå inde

og laden og ikke bruge det er ret lavteknologisk ikke at udføre et stykke arbejde

at liberal alliance italesætter det som en forpligtelse kan være en ulempe jeg synes egentlig

er en fordel at man har nogle forpligtelser som man udvikler og

de her rammevilkår

er fastsat internationalt de er fastsat på eu niveau som et minimum for danmarks vedkommende sådan at det ikke giver

danske virksomheder det der er afgørende

det ikke bliver konkurrenceforvridende sådan at vi bare får

klima er blevet totalt mainstream og det er jo godt for business

så er det at vi alle sammen er optaget af det voldsomme vejrfænomener

kloden har været en øjenåbner

betyder med hedebølger oversvømmelser skovbrande og så videre det er det nye normale som vi skal forholde os til

bliver det også tit lidt tomt og derfor har vi hørt flere og flere flotte ord og taler om klimaet men desværre ikke den helt nødvendige politiske handling der skal til og det står lidt i kontrast til det man ser ude på gaderne ikke bare i københavn men i hele verden hvor skolebørn går på gaden

billederne fra bruxelles vi har klimapåmindelsen der står herude foran christiansborg hver torsdag morgen for at minde os alle sammen om at al politik er klimapolitik og så har vi borgerforslagene som andre

fra min stol var det var det lige over syvogfyrretusind borgere havde skrevet under på vi skal have en klimalov meget konkrete forslag der ligger

jo fantastisk men også

skal følges op af handling helt konkret

ikke bare er flotte ord som ikke bare er hensigter men som faktisk er

at vi gør den nødvendige forandring

vores samfund det samme kan man sige om fns

rapport fra efteråret igen vi kan alle sammen læse den vi kan se alvoren men hvad med handlingen jeg får nogle gange at vide at

med dommedagsscenarier men jeg må ærlig talt sige

jo netop af mangel på handling håbet kommer gennem handlingen da jeg læste regeringens

jeg glad fordi ministeren jo anerkender klimapanelets en gradersrapport jeg synes det er gengivet meget troværdigt særlig pointen omkring at en begrænsning af den globale temperaturstigning til

en grader vil kræve meget meget hurtig og omfattende systemomstilling

af meget kort tid og det er inden for alle samfundssektorer

konsekvenser når man konstaterer det i en rapport

og det er bare den vi mangler at se i sidste uge

havde alternativet inviteret til et alternativt klimaparlament nede i fællessalen der var en fyldt fællessal

repræsenterede partier men forskellige områder inden for klimaområdet som vi mente

var jesper theilgaard som repræsenterede de sårbare østater

det var frederik roland fra den grønne studenterbevægelse der repræsenterer ungdommen det var forfatteren charlotte weitze der talte på vegne af danskere der vil leve klimavenligt det var lea korsgaard der repræsenterede den kritiske offentlighed og det var knud romer der skulle repræsentere det klimabekymrede danske flertal de seks ordførere

skulle så have mandat af parlamentet til at forhandle en tekst det foregik i et gruppearbejde og det lykkedes at få forhandlet en tekst men det var ret interessant at følge den kamp der er omkring ord hvad skal ind og hvis et ord skal ind skal et andet ud fuldstændig som når vi sidder herinde og forhandler vores vedtagelsestekster hvad er lige den pointe vi vil have ind det er rigtig let at sige en masse ord der skal med men meget svært

inspirerende at have dem til at sidde

skolebørnene det vi får torsdag morgen og det som vi prøvede at få igennem det her

vi har brug for at åbne øjnene og lige tænke os om om vi gør det godt

vi skal have udfordret præmissen for klimadebatten som jo alt for ofte handler om annullering af

om at have modet og fantasien til at indrette os radikalt anderledes og genvinde respekten

regeringens klimaindsats sænker hastigheden i omstillingen ja det er jo ikke bare noget partierne i

det gør klimaministeren faktisk også jeg skimmede nogle klimapolitisk redegørelser

parisaftalen var et historisk vendepunkt men der skal langt større indsats til fra alle verdens lande hvis vi skal begrænse den globale

samme der bliver sagt i dem men vi ser ikke

og det er jo der vi skal hen nu at vi tør tage de politiske skridt

nødvendigt at vi snakker om hvordan vi får skabt omstillingen af hele vores samfund hvordan er det vi ikke

vi mener det er en fuldstændig afgørende debat og samtale at tage og forhåbentlig også noget vi kan blive enige om fordi

ikke blive ved med at stå og suge hver en dråbe af ressourcer op fra vores undergrund

og en af tingene er at stoppe med det både fordi det sender et rigtig stærkt signal til alle de andre lande som vi gerne vil stå og pege

stå og pege på andre og sige at de skal begrænse deres produktion af olie og gas når man selv hiver

er mod parisaftalens mål er uoverensstemmelsen mellem videnskabens anbefalinger om hvordan vi når at bremse klimakrisen og så de enkelte lande

regioners utilstrækkelige klimaplaner altså ifølge fn

skal vi femdoble tempoet hvis vi skal nå det her en gradersmål det haster altså med handling

omsat en aftale til politik

visionær bæredygtig samfundsmodel den chance skal vi have mod og fantasi til at gribe samfundsmodellen kræver en etisk omstilling hvor vi arbejder for en levevis produktion og udvikling der tager ansvar for kommende generationer fordi den bygger på et natursyn præget af agtelse og omsorg vi skal gøre det nemmere og billigere at leve klimavenligt og forurening skal prissættes grøn dannelse skal gennemsyre alle led i uddannelsessystemet i en livslang læring grønne hensyn skal tages i alle offentlige institutioner bæredygtige lokale fællesskaber skal fremmes danmarks skal understøtte bæredygtig handel med de lande der vil paris aftalen og indføre verdens mest ambitiøse

tredive mål der opdateres hvert andet år og som minimum står mål

anbefalinger danmark skal arbejde for en juridisk bindende definition af klimaflygtninge lad ikke andre om at løse problemet vi er samfundet vi kan nå det fordi

huske hvad i i alternativet kaldte den proces som

i fællessalen og med en en række

ordførere for forskellige perspektiver

på klimadagsordenen det synes jeg faktisk er

end flotte ord og gode hensigter jeg

men respekt for processen

håber også på noget mere konkret handling

det var det sikkert men

herre rasmus nordqvist selv gør og hvad alternativet selv gør helt konkret

jeg faktisk se en række ret konkrete ting i forhold til vores handelspolitik hvordan den skal omstilles hvis vi skal leve op til det her vedtagelse i forhold til hvordan vi skal behandle de mennesker der er på flugt på grund af

så er der hele prissættelsen af forureningen det er jo en

bare ikke skrevet i det sprog som vi er vant til at skrive i hvad vi selv vil vi har jo fremlagt en klimaplan

vi lavede i efteråret og

der skal til i forhold til landbruget og i forhold til transporten men også i forhold til forbrug i al almindelighed hvor vi siger at vi skal begynde at hjælpe folk til at leve mere klimavenligt og bruge færre ressourcer blandt andet

så så det bliver lettere for forbrugerne men også ved at stille større krav til design og så videre

der også er grund til at kigge kritisk på den der målsætning

nulemissionssamfund i to og halvtreds

hvad der så er alternativets vurdering

af hvad der er det nødvendige årstal og

især med den indsats der er lagt op til i det der er vedtaget at der sådan set er en kæmpe manko hvor vi skal nedbringe vores

godt nulemissionssamfund hvad er et årstal

vi foreslog for to år siden at man skulle stoppe for salg af fossile biler

og fem og tyve var der jo en tidsplan for hvordan det kunne lade sig gøre og nu har man så udskudt det fordi der ikke var nogen der ville snakke om det i to år og så kommer regeringen ind i det så det der jo er så farligt med de her måltal er jo at de nogle gange bliver en undskyldning og vi skubber dem foran os vi skal i gang med handling også

her med kødafgift på sytten kroner på oksekød

at den enlige forsørger skal give sytten kroner ekstra for det hakkede oksekød og

og kun betale en afgift på sytten kroner

direkte eksempelvis på kød men at man laver

tro at vi ikke kan gøre noget herovre med omfordeling og det derfor når vi fremlægger planen om afgift på oksekød eksempelvis

kan opveje det på andre måder eksempelvis via grøn check og så

så blev det juni solen skinnede det var virkelig virkelig

så blev det juli solen skinnede og der kom ikke så meget som en regndråbe vi har jo en af vores

en meget berømt sætning byger som

det var den sommer tror jeg som alligevel fik os alle sammen til at sige det er måske det vi går og drømmer om men er det ikke lige pludselig lidt uhyggeligt er det ikke ubehageligt at vi har lavet så meget om på forholdene at vi faktisk har påvirket selv vejret i californien var det mindre rart der måtte folk gå rundt med masker på fordi der var så voldsomme skovbrande at man faktisk ikke kunne se en hånd for sig i sverige var skovbrandene så voldsomme at danmark måtte sende brandmænd op og hjælpe vores naboer

bare den ene udgave af klimaforandringerne

sidste år regnede landbrugets høst væk i år havde de tørkeproblemer

milliard kroner klimaforandringerne er virkelige

er den største udfordring for folketinget herinde den største udfordring for den danske befolkning

det ikke er nok at vi kan læse hvad udsigterne er men det skal vi åbenbart som menneskehed før vi for alvor tager det her alvorligt

vi så fået tolv år af fn til at lave om på alting det er ikke lang tid og hvis alle sidder og kigger på de andre lande og siger

fikser det hvad sker der så så sker der jo ikke noget

godt nok et lille land i danmark men vi har

lad mig minde om hvad vi har gjort på energiområdet

nu er den næstbilligste energiform i verden kun overgået af

olieudvinding og bruge gas end det er at lave vind og

derfor er jeg også rigtig glad for at vi kunne lave en energiaftale med regeringen hvis første udspil faktisk hævede

som liberal alliances ordfører også påpegede at en bred

sagde i to tusind og halvtreds

ikke bare være fossilfri vi skal være nettonuludledere

hvis det her skal kunne lade sig gøre

på de vigtigste ting vi kan godt sprede os over en milliard forslag men hvad med at vi også

at vi finder ud af at lagre energien på en smart måde

vi ikke skal betale de dyreste løsninger de dyreste løsninger

bruge ny teknologi på kunstig intelligens med den data vi har på opsamling lagre vores vindmøllestrøm for

lagre mere strøm end en hundrede og fem og fyrre teslaer

fra fem og tyve til tredive grader når der er for meget vindmøllestrøm

en meget meget billigere måde end at sætte en hundrede og fem og fyrre teslabatterier ud i verden vi har en kæmpe mulighed nu men det kræver at vi får de her dynamiske afgifter på plads som vi fik med ind i energiaftalen fra radikal side

er det altså en meget meget vigtig ting at vi nu giver industrien folk der har spildevandsanlæg folk der har vandforsyning folk der har fjernvarme muligheden for at gøre det rigtige så hvis vi skal kigge på noget på afgiftsområdet

det allervigtigste at vi får de dynamiske afgifter ind som faktisk

forbrugerne kan komme med og sørge for at deres fryser køler ned når der er billig strøm at deres vaskemaskine vasker om natten

det er den måde vi skal lave afgifterne om på det er det næste

der siger det længere i dag er man stolt af de femogtredivetusind arbejdspladser der er i den grønne industri i dag er man jo glad for at vi er det land

en vision om at dansk landbrug kommer allerallerforrest i den grønne omstilling

energisektoren vi kan jo godt sige at en stor del af dansk landbrug skal tænke nyt vi kan godt hjælpe dem med at give dem nogle rammevilkår en version er at sige lad os

kan lave noget andet på omkring en tredjedel af arealerne i danmark i stedet for kun at lave dyrefoder på firs procent af arealerne

lave noget andet på dem turisme jagt høslæt

på vores arealer i dag hvis vi tør at lægge støtten anderledes lad os gå ind med præcisionslandbrug med droneteknologi med præcisionsgødning lad os gå ind med kunstig intelligens og finde ud af hvordan man

indendørs i gamle lagerhaller i new jersey kan de simpelt hen gro planter med mindre energiforbrug mindre vandforbrug

meget lidt gødning kunne vi ikke tage vores landbrug derover kunne vi ikke være dem der producerede til de nye typer kød

man i new york står i kø langt ned ad gaden for at få en planteburger hvor kødsaften driver ned fordi det føles som en rigtig burger er det så ikke det der er vejen frem til folk derude fremfor en kødskat er det så ikke bedre at give dem et bedre produkt der smager af det samme der er sundere og

dansk landbrug med i den udvikling det vil vi i hvert fald fra radikal side rigtig gerne det tredje område hvor vi kunne vise verden at de næste tolv år kan bruges fornuftigt

vi skal have kæmpe hjælp fra teknologiudviklingen her men det får vi også for

der er ikke en bilproducent med respekt for sig selv

i gang med at udvikle enten en elbil eller en brintbil

ved at udfase den ene linje med benzin eller diesel

afgiftssystem ikke laver et kæmpe hul i statskassen

klar til i takt med at bilerne falder i pris at ændre på registreringsafgiften

nødvendigvis samlet set bliver meget billigere at køre i bil men

vi får skiftet over til den grønne flåde så en provenuneutral omlægning af

man har faktisk arbejdet med det her i skatteministeriet siden to tusind og ni

modet og ambitionerne er hele ressourceeffektivitetsområdet det der også hedder cirkulær økonomi

materialer smartere og klogere i dag har dansk affaldsforening peget på

cirka tre procent bedre ressourceeffektivitet i europa altså at vi bruger materialerne klogere og bedre kan klare op imod fem og tyve procent

nye designmanualer til hvordan vi bruger emballage til hvordan vi designer byggeri

at vi kan have materialerne i meget længere tid og bruge dem på en fornuftig måde altså en høj kvalitet

brænde dem af vi har en regering som desværre skal skubbes hele tiden

har skåret i energiforskningen som droppede sit klimamål som blev udnævnt

som afsætter formanden for klimarådet når de siger at man sætter tempoet ned til en fjerdedel

det vigtigste tema for borgerne til næste valg så skulle vi ikke honorere det herinde

fat i nu nævnte ordføreren her til sidst

klimabistanden altså den finansiering vi har lovet

der ligger jo i det her forslag klimalov der ligger som et borgerforslag at man skal give fem milliard kroner om året

radikale venstre var ude med tror jeg tre hundrede million

øget udviklingsbistand og klimabistand

venstre enig i at det nok nærmere er fem milliard

finansiering i forhold til det vi skal byde ind med

indsatser man laver på klimaområdet

hænger tæt sammen vi vil jo hæve ulandsbistanden til

en rigtig målsætning og jeg synes ikke at man skal skelne helt så

ganske rigtigt som ordføreren siger at al politik

ikke bare tager fattigdomsbekæmpelsen og gør den til klimapolitik selv om vi skal

altså at vi ikke udhuler hele vores udviklingspolitik fordi vi sætter pengene

et andet sted så så er ordføreren ikke enig i at vi bliver nødt til at se på hvordan vi egentlig rejser de penge vi har skrevet under på

jeg synes det vigtige her er at der kommer flere midler til hele udviklingsområdet og at vi tænker det klogt

meget optaget af at de faktisk kan udvikle deres økonomiske politik og gå ind og se på energipolitikken gå ind og se på hvordan

på klimaområdet så jeg vil bare advare mod at man

man sige udviklingsmuligheder og emner

på at regeringen er så sort så stort altså

fremhæver at regeringen ønsker at droppe de kystnære vindmøller

er nogle slemme nogle nej sådan sådan kan man jo

forstå det medmindre man bevidst agter at miskreditere regeringen regeringen ønskede at droppe

den helt kystnære placering på vestkysten hvor de er placeret

jomfrueligt land og så flytte dem længere ud på vandet

så siger ordføreren at ministeren jo desværre bare fyrer de rådgivere som taler ham imod og så videre

at sætte op det ved alle og enhver jo det er fint nok at man

målt på og den tidligere regering

faktisk været oppe at indfri dem i vores regeringstid så jeg frafalder faktisk mit spørgsmål fordi jeg bliver så træt af det der

købe kvoter i andre lande man bruger en milliard

og med kvotekøb det kan ordføreren ikke benægte det står jo sort på hvidt i regeringens plan at man køber sig til de her ting i stedet for at gå i gang med de ting jeg beskrev heroppe kunne ordføreren ikke forklare mig hvorfor man ikke bruger pengene på

omstillingen af både transportsektoren og landbruget i stedet for at give sig til at købe

skal gøres til at det er fordi vi er sorte og vi er slemme tag vores transportudspil som

transportsektoren som tilnærmelsesvis kan måle sig med regeringens udspil som

implementere så min anke går bare på at jeg bliver så træt af den der iscenesættelse man

gå efter en million elbiler hvis vi tør vi har også sagt

kunne kigge på firmabilerne og på de offentlige køretøjer

beskatningen af hele registreringsafgiften

træt må det jo være af sig selv fordi man står og siger noget der ikke er sandt regeringen står heroppe med en statsminister som taler rigtig flot

så selv om jeg gerne vil have den positive diskussion bliver vi også nødt til at holde fast i

med den her regering ved roret at der for alvor kommer til at ske

når det gælder ord for når det gælder regeringens politik er der ikke meget at glæde sig over redegørelsen er desværre et eksempel på at man praler af en indsats som er minimal ja faktisk mindre end minimal jeg må lige minde om nogle kendsgerninger regeringen sloges ikke for at maksimere eus

mål for vedvarende energi for to tusind og tredive sverige og andre lande gik offensivt ind for fem og tredive

man allerhelst ville mene ingenting så meget så meget for regeringens internationale klimakamp da regeringen spillede ud med en energiaftale tilbage i foråret to tusind og atten var det yderst skrabet

en enkelt havvindmøllepark til det man ville bruge alle pengene på var en markant reduktion af elafgiften og det var først efter mange uger at det lykkedes rød blok

at give aftalen et markant løft herunder at vi kom op på tre havvindmølleparker og at kul skulle være væk inden

og tredive regeringen kom så i efteråret med et klimaudspil men her er det så at indsatsen må kaldes mindre end minimal eu har fastsat at danmark skal reducere sin klimaforurening med ni og tredive procent frem til

nu kaldes det et ambitiøst mål i redegørelsen selv om det er mindre end det nødvendige man må i hvert fald konstatere at det overstiger regeringens ambitioner for det er ikke lykkedes at komme med et klimaudspil som lever op til eus krav eller kun gør det i allerbedste fald og ved brug af diverse bogholderimæssige kneb det er for eksempel yderst tvivlsomt om

regeringen indrømmer selv at den

statsministeren følte åbenbart også at det var for pinligt for han luftede så en vision om en million lavemissionsbiler i

og tredive det er glimrende men vi venter stadig på

så skal ske ja bare en antydning regeringens forslag ville give

nok kaldes en begyndelse og næsten samtidig med

kørte hans regering i den stik modsatte retning ved endnu en gang at nedsætte registreringsafgiften på fossilbiler de penge kunne passende være brugt på at fremme elbiler og andre lavemissionsbiler sådan som sf

til noget rigtigt der skulle for eksempel stilles krav

og dog en bisætning afslørede at det skulle

hvis det så får flere til at tage bilen bliver klimagevinsten

jo beskeden

her var der stort set intet ud over et fornuftigt forslag om at biogasanlæg skulle være mere tætte så udslippet af klimagassen metan vil blive

at de billigste klimatiltag netop findes i landbruget det er ganske enkelt forkert når ministeren i redegørelsen skriver at man ikke kan reducere landbrugets klimaudspil uden at det rammer erhvervets konkurrenceevne

konkret udspil der betyder fem og tyve procent mindre klimaudslip fra landbruget i

og tredive i forhold til nu med en helt minimal merudgift

to af de oplagte forslag er som det også er nævnt tidligere her i dag udtag af de mest klimaforurenende landbrugsjorde mod erstatning og et krav om behandling af al staldgylle bortset fra de mindste bedrifter

der når man tæller det hele med står for hele

det nødt til at blive hvorfor ikke gå foran og vise at dansk landbrug kan udvikle sig og tilpasse sig som et forbillede for andre landes landbrugsproduktion

så vi har en klimaredegørelse med med den rigtige og alvorlige baggrundshistorie og en masse grønvaskning at der mangler nye forslag er ærgerligt men ikke overraskende vi har brug for en regering der kan gøre en forskel

klimapolitikken for som mange allerede har sagt

i fælder fordi de lige var startet herinde men når nu ordføreren siger hvad jeg gerne vil kvittere for at de konservative ofte har været

i blå blok som har stået fast på på det grønne synspunkt at vi skal gå foran og

de små knapper vi her skal have i spil

rigeligt i forhold til ambitionerne men jeg

at stille det spørgsmål jeg også stillede til ministeren når nu der bliver lagt op til at reducere

til at den alvor som ligesom synes at være gået op for for verden ude omkring hvor rigtig mange borgere skriver under på at vi skal have hævet ambitionerne og hvor rigtig mange

være nogle af dem i i regeringsblokken som gerne vil inviteres som vi også siger

at aftale nogle lidt mere konkrete målsætninger for eksempel på grønne biler end det som ordføreren selv sagde var en fin ambition men jo ikke et mål regeringen vil hænges op på

godt tænke mig at statsministerens flotte ord blevet vekslet til et egentlig mål så vi ved hvad vi har at regne med og selv om jeg anerkender at de konservative har trukket i

bekymring og at man fra konservativ side lægger vægt på at vi skal frem til at være klimaneutralt i to

det er et mål som man arbejder efter når man så kigger på det regeringen har skitseret i sin

det tempo som man har skitseret på det sidste og det er jeg finder på jeg

har været nødt til at svare på her lige inden debatten og tak for det

i den her klimaplan er det altså nødvendigt at vi gør noget mere

lidt loyal når man sidder i regering men kan ordføreren ikke se at der

vi skal nå frem til at være et

opbakning til et borgerforslag hvori man foreslår at der skal laves

en dansk klimalov

af meget kort tid at samles om og det kunne sådan hele folketinget at man ønsker at gøre noget mere

at man tager det borgerforslag meget alvorligt

glad og helt enig i regeringens politik men samtidig også en anerkendelse af at det jo slet slet ikke er nok

at løbe rigtig hurtigt i og tredive og normalt plejer

være nogle der bare sender regningen videre til til kommende generationer

når man ser at reduktionstempoet falder til en fjerdedel både med energiforliget og og klimaplanen eller om

nu har man man ikke villet se på på landbruget fra regeringens side men man har set lidt på transport men der er jo også hele forbrugssiden

eksempelvis levetid på produkter brug af ressourcer og så videre er det noget af det man også vil byde ind med fra

at vi har et folketing et parlament hvor samtlige partier i parlamentet i folketinget tager klimaudfordringen alvorligt jeg tror faktisk der er mange parlamenter i verden hvor det er sådan eller jeg ved

at der er mange der misunder os den brede enighed der er i folketinget når det handler

første halvdel af sin tale på ganske udmærket vis for den udfordring vi står over for fns klimapanel

tydeliggjort at der er en udfordring som vi skal tage alvorligt

i den grad er brug for at der også bliver handlet

sommerferien tog nogle ganske store og flotte

hundrede procent af den strøm der kommer ud af stikkontakten i danmark baseret på vedvarende energi vi kommer op på at fem og halvtreds procent af det samlede energibehov er baseret på vedvarende energi

tæt på at være hundrede procent grøn vi udfaser kul fra energiforsyningen senest i to tusind

det er jo første gang der faktisk er kommet et klimaudspil af den her størrelsesorden som den her regering har

lægger man klimaaftale og

reducerer vi ganske ganske markant alene energiudspillet

godt på vej det man selvfølgelig kan bekymre sig om når man lytter til debatten i dag

er nogle der gerne vil gøre den her debat og også debatten i dag til

slagmark

klimadebatten er for vigtig

også godt at vi nærmer os et folketingsvalg og alle kan jo læse i opinionsmålingerne at mange danskere med med god ret er optaget af det her for mig og for regeringen er det vigtigste ikke at stå her i folketinget

det er at skabe resultaterne det har vi gjort

der bliver brug for mange gange frem mod to tusind

kigge på nye tiltag

jo også glad for at der også med klimaudspillet er afsat midler muligheder for at vi kan fortsætte den grønne omstilling

forskning og udvikling skal bidrage til at

det er der faktisk god grund ikke mindst set i

være ret tilfredse med

er vi meget enige i at vi skal være ambitiøse i forhold til

fortsat at reducere udledningerne

afsætter hundrede million kroner

med hensyn til den udfordring vi står over for og jeg er som

klimaminister ikke i tvivl om andet end at

er en af vor tids absolut største udfordringer regeringen er parat til at tage

og løse den udfordring vi står over for

det godt at vi er et foregangsland og kan vise at det kan lade sig gøre men også at vi får resten af verden og ikke mindst de store

hører den sætning jeg er egentlig lidt nysgerrig på det her med at vi ikke må gøre det til en slagmark at det ikke må

hvis vi eksempelvis tager statsministerens udmelding til åbningsdebatten om at sætte et stop for salg af fossile biler

sætte en dato på så sent som i sommer da vi havde debatter hvor

jeg stod med klimaministeren blev jeg jo kaldt for umættelig med næsten

foragt i stemmen når jeg sagde hvad jeg synes der skulle til blandt andet også stop

salg af fossile biler og så videre så det er jo en politisk kamp hvor der skal presses på konstant for vi ser jo lige nu

helt ned i knæ i forhold til reduktionstempoet

realiteten

når man allerede nu ved at man ikke gør nok frem mod to tusind og tredive hvornår tager man så et initiativ til at gå videre eksempelvis på landbrug eksempelvis

men også på forbrug altså produkter levetid reoperationer og så

vi skal huske på de ord som jeg også sagde i min tale som de står dernede og

al politik er klimapolitik

med kamppladsen

jeg håber på vil lykkes her i folketinget

har et forslag om at udfase benzin og dieselbiler fra to tusind og tredive

markant kigger man ud i verden

er nogle lande der har den her målsætning men det er ikke

det kan opfattes som en kampplads

en politisk kamp om om vi skal gøre noget eller gør nok

godt tænke mig at høre igen hvornår har man tænkt sig at tage initiativ til alle de andre sektorer der skal gribes fat på hvis vi skal nå de mål vi har sat os

på landbrugsområdet blandt andet fødevarer og

der afsat hundrede million kroner til at vi forsker og udvikler på området og

lad os da fremme det så må vi jo kigge på hvad det er i bygningsreglementet der skal ændres for at fremme træhusbyggeri og så er det jo

vi kan alle være enige om at hvis man etablerer mere skov i stedet for at have kornmarker er

at hvis man tager de der lavbundsarealer og har permanent græs i stedet for at pløje dem jamen så har man en positiv

det er gammeldags at lade ploven stå men

set noget der virker vi behøver ikke udelukkende at vente på en eller anden ny teknologi kan ministeren ikke se

set er noget vi kan sætte i gang på landbrugssiden

er kommet frem til at der er nogle andre virkemidler

som ministeren måske er lidt åben over for kan

at bruge skove og jordarealer til at optage

men i forhold til at man sikrer at kulstofbalancen er fornuftig

det metoder der kan anvendes men der er også nye metoder vi ikke kender i dag hvor man kan

man ved at det kan lade sig gøre og nu kræver

fundet den rigtige måde at gøre det på og jeg synes det er oplagt at man både kigger på hvad der er af gamle metoder

og hvad der er af nye måder man kan gøre tingene på

til at arbejde for at fortsætte en ambitiøs grøn omstilling

gøre danmark til et klimaneutralt samfund senest og halvtreds

få det til at stemme overens med at regeringen så har et udspil som sikrer at vi kommer i mål i

jeg vil gerne spørge ministeren vil det ikke være rimeligt at vi starter lidt på en frisk at vi tager imod det her borgerforslag som kommer i mål i løbet af et halvt døgn mens vi har snakket er

har skrevet under på kravet om at vi skal have en ny klimalov kunne vi ikke tage det forslag og ligesom sige nu vil vi gerne gøre lidt ekstra nu prøver vi at samle hele folketinget om at stemme for det

og møder helt almindelige mennesker som er optaget

og derfor også meget glad for at der er så bred og stor interesse

til borgerforslaget må vi læse på det

tilgang og også en åbenhed i forhold til at

de løsningsforslag der kunne ligge i borgerforslaget

også på nogle af mine kollegers spørgsmål at tempoet lige nu ikke er højt nok hvis vi skal nå i mål til to tusind og

vi skubber jo en rigtig rigtig stor opgave foran os men hvis vi bare skal være sådan helt konkrete for det kan også

lidt abstrakt kunne ministeren så forestille sig at vi kunne gøre mere i forhold til eksempelvis

nok spørgsmålet i september men jeg fik svar i den her uge på hvad regeringens forslag her vil betyde og og når svaret er at det giver en hundrede og halvtreds flere elbiler i to tusind og nitten ved jeg jo at

er jo et meget konkret forslag kunne ministeren forestille sig at man stemte for

elbilerne

kun ærgre mig over at det ikke lykkedes

ønsker en billigere bedre mere fordelagtig firmabilbeskatning for grønne biler regeringen siger at det

ministeren og regeringen vil stemme for det hvis det bliver fremsat i folketinget i næste uge siger ministeren nej for vi

ikke lavet en elbilsaftale før jul det er jo ikke til at forstå for udenforstående

kan vi vel stemme for det i næste uge kan vi ikke

og halvtreds elbiler ud af regeringens politik så vil regeringen støtte en grøn firmabilbeskatning som faktisk så vidt jeg har forstået er regeringens politik men hvor man stemte imod da vi havde ændringsforslaget før